der er i dag følgende anmeldelse martin henriksen

jeg foreslår at lovforslaget henvises til finansudvalget hvis ingen gør indsigelse betragter

lige fem sekunder yderligere

to

reservere arealer til havvindmølleparker det kan venstre også bakke op det sker jo som følge af den handlingsplan der er

som blev etableret under den forrige regering og det giver nu mulighed for at implementere de havvindmølleparker som vi planlægger fremtiden tak

biobrændselsloven

offroadkørsel underlægges samme krav til iblanding af grønt brændsel i køretøjerne som resten af transportsektoren

for sig allerede hensigten med energiforliget

men med det her forslag lukker vi et hul i loven efter socialdemokraternes mening er det godt og hensigtsmæssigt men vi vil bede ministeren om at tage højde for dsbs høringssvar i den videre behandling af forslaget ligesom

andre typer af vedvarende energi

som det er foreslået i høringssvaret

vi bør undersøge i forbindelse med behandlingen af det her lovforslag principielt vil jeg gerne sige at det ikke er socialdemokraternes opfattelse at biobrændstof ad åre

som skal overtage den samlede transportsektor hvad angår både kollektiv transport erhvervs og persontransport men i den overgangsfase der er fra nu hvor vi primært er afhængige af benzin og diesel og så til at vi når til en situation hvor

mener vi så til gengæld at en iblanding af grønt biobrændsel

den anden del af forslaget drejer sig om arealreservationer til de havvindmølleudbygninger som vi allerede har vedtaget

dem vi har undervejs i forbindelse med regeringens energiudspil

hvis vi i fremtiden kunne forestille os at udbygge endnu mere

godt og fornuftigt man kan blot undre sig over

at det er nødvendigt for staten at reservere sine egne arealer det kunne man gøre sig

håbefuld på hele klodens vegne ved tanken om

her foretages der en lille justering sådan sådan at loven i højere grad kommer til at virke sådan som den oprindelig var tænkt

så så den del kan vi fuldt ud bakke op om det er nemlig sådan at dansk folkeparti er varme fortalere for

traditionelle brændstoffer i transportsektoren af hensyn til at vi kan frigøre os af afhængighed af import af brændstoffer fra udlandet netop fordi vi kan blive udsat for politisk pression gennem en afhængighed

kan vi gå et stort skridt i retning af uafhængighed af import af brændstoffer

godt tilfredse med at vi med den her lov kan komme til at få de allerede gældende regler til at virke mere efter hensigten det andet element i lovforslaget

reserveres arealer til til havvindmølleparker

for hele vindmølleindustrien og den form for planøkonomi

som økonomien inden for vindmøllebranchen kører på

når der nu skal være havvindmølleparker skal de selvfølgelig lægges de steder hvor det er

være med til at der udpeges og reserveres de her steder til havvindmølleparker

tidligere energiforlig der blev indgået i to tusind og otte været med til at der skulle anlægges havvindmølleparker så i dette tilfælde kan vi bakke op om initiativet og vi kan derfor støtte

l fire og tres intentionen er jo at gennemføre energiforliget fra to tusind og otte i praksis

uden at være stor tilhænger af førstegenerationsbiobrændstoffer

jeg bakke op om lovforslaget den anden del der handler om arealreservationer til fremtidige

er meget stor forskel på effekten og rentabiliteten af vindmøller vi skal sikre at de bedste placeringer er til rådighed for fremtidige statslige investeringer så vi er meget tilfredse med

især når man har den vision at vi i nordsøen vil få en massiv udbygning i de kommende ikke bare otte år men også i de kommende femten

handler om iblandingskravet med

i den forbindelse har der ofte været en diskussion om bæredygtighedskriterier og det er en sag som vi fra sfs side forfølger og vi henholder os til at det jo er en del af regeringens udspil at der skal arbejdes på at

hele anvendelsen af det biologiske materiale i transport og energisektoren og det er jo også en del af

fru pernille rosenkrantz theil

understrege at

er det vigtigt at vi ser på at den eu regulering vi arbejder inden for

også giver mulighed for at løse de her problemer på anden vis end ved at

for at vi løser dem via elbiler brintbiler

er elbiler men som får brint

altså at vi har en bred vifte i de kommende år det er noget som vi i regeringen går i gang med efter at vi har indgået

energiforlig men det her forslag kunne også godt lidt tydeligere ses i sammenhæng med den strategi vi skal i gang

af det her lovforslag

på nuværende tidspunkt ikke sige noget præcist om hvordan vi vil stemme

tredjebehandlingen og det skyldes to ting det som jo er entydigt positivt i det her lovforslag er det forslag der handler om

rigtig godt og rigtig fornuftigt og jeg deler den socialdemokratiske ordførers glæde over at man tilsyneladende har en strategi om at vindmølleeventyret i danmark ikke er slut men det er klart at hvor stor en vægt

kan tillægge den del af det her lovforslag jo fuldstændig afhænger af om man har tænkt sig at benytte

sige klart til regeringen at

har en forventning om at man ikke kobler beslutningerne om arealreservationer tidsmæssigt sammen med at man indgår dårlige aftaler hvor

man giver indrømmelser på det område der handler om at man udsætter de planlagte havvindmøller der ligger i regeringens plan altså sagt på en anden måde hvis det er sådan at

at gennemføre venstres energipolitik

gennemfører sin egen politik sammen med os så kan det godt betyde at vores holdning til det her lovforslag bliver anderledes end

er lidt meningsløst at gennemføre store arealreservationer hvis man ikke har tænkt sig at bruge dem til noget det andet jeg vil sige

enhedslisten stemte jo i sin tid imod det

og tyve ville være biobrændstoffer være af en sådan kvalitet og med en sådan mangel på bæredygtighed at det ville være yderst usandsynligt at de ville føre til nogen egentlig reduktion i

om vi skulle gøre en særlig indsats

undgå at produktionen af biobrændstoffer ville fortrænge anden produktion og føre til at

set ikke rigtig er nogen af de biobrændstoffer som man bruger

hensyn til fortrængningseffekten

den socialdemokratiske ordfører og sfs ordfører sagde i den her debat

at hvis det her lovforslag kommer til at indgå i en sammenhæng hvor vi har en visionær og offensiv politik

mere vindmøllestrøm og som lever op til de ambitioner og de målsætninger som regeringen har formuleret i regeringsgrundlaget

får en politik som handler om at sikre langt større bæredygtighed i transportsektoren og

udfaser de biobrændstoffer som er åbenlyst ikkebæredygtige så vil enhedslistens holdning til det her lovforslag jo godt kunne ende med at blive positiv men hvis udviklingen går i den modsatte retning

set ikke vi er vældig optaget af at reparere på en dårlig ordning ved måske i

mod at vi på dette område får tilrettet reglerne således at det ikke forhales at der kan sælges diesel uden biodiesel til landtransport skal vi kunne opfylde kravene om mindst ti procent vedvarende energi i transportsektoren skal dette middel selvfølgelig ikke spilles af hænde netop transportsektoren ser ud til at give os en af de største udfordringer på energi og klimaområdet og vi mener faktisk også at man kan forstærke indsatsen yderligere ved i højere grad at forbedre mulighederne for for eksempel at få biogas ind på på dette marked for os at se giver det langt mere mening at forstærke indsatsen på den ikkekvotebaserede sektor frem for

bruge danske penge på dyr og måske ofte nyttesløs udbygning af vindmøllesektoren som nordmænd tyskere og andre udlændinge ret beset får mest glæde af

sagt det men lovforslaget her har

at gøre reglerne så ens som muligt for alle og det glæder os

fjerne den her undtagelse for iblandingskravet til brændstof

nemlig byggeri anlæg og landbrugssektoren så det støtter vi massivt op om vi støtter også massivt op om andet led der handler om at vi skal kunne reservere

kommer til at blive foretaget andre ting der kommer til at stride mod den mulighed så

man i mit kontor havde regnet med at de to første punkter på dagsordenen ville have taget fem minutter

jo i politik nogle ting går meget langsomt og andre ting går meget hurtigt men det skal ikke gentage sig

mange gange for ordførernes bemærkninger og generelt positive tilslutning til lovforslaget der jo

inde på vedrører to forhold nemlig tvungen iblanding af biobrændstoffer i landtransporten og udpegning af områder til statsligt udbud af store havvindmøller for så vidt angår biobrændstoffer skal lovforslaget sikre at intentionerne bag det energipolitiske forlig fra to tusind og otte om iblanding af biobrændstoffer i transportsektoren opretholdes intentionerne blev udmøntet i den gældende biobrændstoflov loven blev bakket op af næsten hele folketinget og jeg er glad for at det ser ud som om også dette lovforslag vil møde stor opbakning herudover indeholder lovforslaget en præcisering vedrørende arealreservationer til mulige fremtidige udbud af store havvindmølleparker lovforslaget indebærer at jeg som minister kan udpege områder der reserveres til statsligt udbud af arealer til store havmølleparker lovforslaget sigter efter at reservere egnede arealer til store havvindmølleparker

samt de øvrige syv otte arealer der aktuelt er identificeret i havmølleudvalgets rapport der bør faktisk allerede nu ske arealreservationer til denne udbygning for at sikre den samfundsmæssigt mest hensigtsmæssige udbygning af vindkraft jeg er meget glad for den interesse tinget i dag har udtryk for lovforslaget og ser frem til de videre drøftelser

bygningsudvalget til socialdemokratiets ordfører vil jeg gerne sige

er for at opfylde

sfs og enhedslistens ordførere og det er jo helt oplagt som sfs ordfører herre steen gade

at vi kigger på det her i sammenhæng med den strategi vi skal lave til fremme af energieffektive køretøjer men også den strategi der handler om hvordan vi fremmer den bedste og mest bæredygtige og effektive udnyttelse af biomassen

kommer hele paletten rundt også omkring biogas som herre villum christensen fra liberal alliance

inde på i sin ordførertale det er absolut også relevant og jeg kan

når vi kommer dertil og vores energiforhandlinger forhåbentlig er landet

vejen rundt og at vi kan få hele folketinget med i den endelige aftale som skal laves således også bag det lovforslag som er til behandling

lovforslaget henvises til klima energi og bygningsudvalget hvis ingen gør indsigelse betragter

smile lidt når man ser det her lovforslag

i regeringens værdikamp

forældre børn og kommune i fællesskab skal sikre at

tilpas tidligt om aftenen

desuden vil værdikampen også gå ud på

unge mennesker som enten er kriminelle eller

komme på sikrede institutioner

at rende rundt i området og lave ballade det er værdikamp

netop har valgt at fremsætte det her lovforslag nu man skal tænke over at det

det første lovforslag regeringen fremsætter på socialområdet bortset fra det som lå fra den tidligere regering nemlig tilbagetrækningsreformen det her

vi har nu oplevet i lang tid

ingen lovforslag på det område vi har oplevet opholdssteder

lovforslag på det område vi har oplevet en lang række andre ting

der sker intet på det her område og så kommer det her lovforslag

vil fjerne et pædagogisk

sikre at de kommer hjem til tiden og passer deres skole næste dag det kan kun ske med samtykke fra de unge selv og forældrene

også mener med fodlænker med fodlænker vi har lige foreslået

man skulle udvide ordningen for fodlænker og nu vil man altså fjerne muligheden her

regeringen agter at gøre det er vel bedre at man ud fra nogle pædagogiske redskaber sørger for

vil gøre det sværere havde jeg nær sagt for kommunerne at placere de unge kriminelle på sikrede institutioner spørgsmålet er hvad de

og lave ballade eller de skal måske på nogle andre opholdssteder men der er det jo igen som jeg sagde tidligere ministeren gør ikke noget for at sikre at de her opholdssteder også kan leve op til

også kan tage sig af de unge mennesker som kommer de

så alt i alt må jeg sige at

kan støtte det her lovforslag det er selvfølgelig et led i regeringens værdikamp men enhver kan jo se at det her er skudt fuldstændig ved siden af en værdikamp

social og integrationsministeren til at foretage sig noget på de vigtige områder på socialområdet nemlig der hvor børn bliver sexmisbrugt

ikke får en uddannelse det er simpelt hen skandaløst at man kommer med

et lovforslag og prioriterer det i stedet for at prioritere de andre ting så

intet er sket på det sociale område

der ikke er nogen der har brugt det

set gerne bede ministeren

er det rigtigt den vil jeg lade ligge

være en del af den ideologiske kamp hvor venstre

dansk folkeparti ønskede at de skulle agere som politibetjente

og at tage ansvaret på sig og

det et pædagogisk redskab blandt mange pålæg

når både børnene forældrene og kommunen i fællesskab bliver enige om at det her skal ske jeg synes vi skulle prøve at få en seriøs debat om det her og ikke en

følelsesladet debat om at der er nogle der er mere gode

har ikke noget med den her sag at gøre

tage fat i de unge mennesker så tidligt som overhovedet muligt og få dem ind på den rette bane og et af de væsentligste punkter er at de kommer hjem

de kan passe deres skole næste dag det er jo det som er humlen i det her

netop tale om en værdikamp venstres ordfører efterlyser en seriøs debat i stedet for en følelsesladet

det lovforslag hvor man

det var noget man gjorde som et led i en finanslovaftale

det er jo et redskab til at få de unge mennesker til at overholde de aftaler de har med deres forældre om at komme hjem

selv med til at sige ja til det deres forældre er med til at sige ja til det

uden at de har gjort noget de her unge mennesker har ikke nødvendigvis gjort noget der er kriminelt men de har bare det at de løber rundt i områderne og

passe de ting som vil gøre at de kan få en fremtid og også en uddannelse

det andet punkt er

jeg har svært ved at forstå hvad det er der skal hjælpe unge kriminelle og det er det andet punkt i det her lovforslag med at komme ud af de problemer de har ved at være kriminelle hvis man ikke har en mulighed for at sætte dem på sikrede institutioner

gøres sværere nu og spørgsmålet nu skal jeg ikke stille spørgsmål spørgsmål er alligevel

skal ske med de her unge mennesker når de ikke kan komme på de her sikrede institutioner skal de så løbe rundt

slå gamle damer ned og tage deres tasker eller

i orden til det

at man har brug for at kunne komme på en sikret institution

svært ved at argumentere for den her sag og for at fjerne det her fordi det er

argumentere for at fjerne det her fordi

mere rigtigt af at ordføreren gentager en forkert ting

en straf det er et pædagogisk redskab sammen med en række andre pædagogiske redskaber til at hjælpe de unge mennesker det var den ene ting

fodlænkerne den anden ting med de sikrede institutioner

jo ikke er venstres opfattelse at man for enhver pris skal på en sikret institution det har jeg

sinde sagt men jeg siger bare at dem der har brug for det der hvor det er nødvendigt

at det ikke er en

også vende det om og sige at det er en skærpelse af kravet der gør at flere unge

hvad er alternativet hvad er alternativet

det at man nu skulle kalde

for et pædagogisk redskab det gjorde man jo

er vigtigt at at huske når vi er her

sænkede den kriminelle lavalder til fjorten år

man gjorde det på trods af at

med alle landets fremmeste eksperter i forhold til ungdomskriminalitet og kriminalpræventivt arbejde frarådede begge dele om

risikere at have en direkte negativ kriminalpræventiv effekt det betyder på dansk at det risikerer at virke stik modsat og om fodlænkerne her sagde de at selv hvis det måtte kunne have nogen som helst

de ressourcer man ville skulle bruge på det

det går igen i i høringssvarene

at høringssvarene var fuldstændig entydige det sker

det var de både dengang hvor den tidligere regering indførte

vi afskaffer dem de siger at

derfor stillede jeg også en række

i sin tid da man indførte det her som handlede om hvordan

helt praktisk skulle implementeres og fik ingen svar fra den daværende minister

kommunerne ikke vil bruge det vil man så tvinge dem til

som håber på at kunne genvinde regeringsmagten om man vil genindføre dette hvis man får chancen og om man i så fald vil tvinge kommunerne

den opgave som de ikke vil have som politiet ikke har ressourcer til at hjælpe dem med

ekspertise og alt socialfagligt personale fraråder venstres ordfører sagde før at

jeg var i defensiven på det her lovforslag det er

en glad ordfører i dag jeg har glædet mig

er dette sammen med det at vi har hævet den kriminelle lavalder igen første skridt på

i gang med at tage rigtigt hånd om

på kriminalitetstruede unge mennesker igennem de sidste ti år i det her land det bliver en meget lang rejse men jeg glæder mig virkelig meget til den og det her

er den rigtige rækkefølge nu går man ind her og

kommer på en sikret institution

egentlig godt være enig i for en sikret institution

vi ønsker at man får taget meget tidligere

andet der skal være alternativet hvad er alternativet

alternativ vi står med i dag er det private opholdssteder med et meget lavt uddannelsesniveau er det private opholdssteder hvor kommunerne har nogle passende tilsyn af ringe kvalitet

uddannelsesniveau et sted hvor der ikke er noget særligt opsyn et sted hvor vi

til de opholdssteder og nu fjerner man så muligheden for at

her børn et sted hvor vi faktisk ved at der er

ordfører har det syn på alle vores sociale institutioner at det er nogle virkelig dårlige steder hvor folk ikke er uddannet og hvor det

på det område og det er jo noget af det som

ministeren faktisk allerede har taget fat i

når vi tager og anbringer

det tror jeg bare ikke altid at vi bedst gør på de sikrede institutioner

er den bedste løsning

det absolut påkrævede redskab

vi skal bruge det som ændringen her handler om er at hvis der findes alternativer hvis der findes mindre indgribende foranstaltninger

der netop arbejder med børn og unge havde og hvad var det de sagde til udvalget de sagde at der er kæmpestore problemer i forhold til den sociale indsats

nej vi skal bruge de steder som de fremmeste

store udfordringer jeg siger ikke at alle er dårlige jeg siger bare at der er store udfordringer i

til den uddannelseskompetence der er til stede på nogle af de opholdssteder hvor de

at det at få en lænke omkring benet altså et armbåndsur omkring

kommer lidt tidligere hjem om aftenen er en så voldsom foranstaltning

ikke give et armbåndsur omkring anklen

det er temmelig voldsomt og det er temmelig voldsomt for et tolv årig

at beskæftiger sig med dem forsker i dem og arbejder med dem

er en megadårlig idé og derfor er jeg så glad for at vi afskaffer det nu

socialpolitisk forening der var på besøg i går

har skabt en socialpolitisk retning som jeg er dybt uenig i og bekymret for ligesom socialpolitisk forening der besøgte os i går

og det her er et meget vigtigt skridt

på socialpolitik og på retspolitik og når vi har at gøre med tolv årige børn som er ude i massive problemer så

et socialpolitisk problem og noget som vi skal

ved at vise dem synlige voksne ved at tage os af dem og ikke ved at

af hensyn til historieskrivningen er at præcisere at det der skete i sin tid var at regeringen venstre konservative og dansk folkeparti fremlagde en historisk stor ungdomspakke hvor man satte syv hundrede million kroner af til en stribe tiltag af forebyggende og præventiv karakter over for børn og unge der

historieskrivningen det andet som jeg synes er væsentligt lige at dvæle lidt ved er at fru maja panduro siger at med det her lovforslag præciserer vi at man ikke bare skal spærre børn inde

skal gøre alt muligt andet først så tror jeg slet

tydeligt at der alene kan ske anbringelse på en sikret afdeling af sociale årsager når

og faren herfor ikke på forsvarlig måde

andre mere lempelige forholdsregler altså man skal først gøre alt muligt andet inden

led i en større pakke det var et led i en længere proces hvor man havde nedsat en ungdomskommission som skulle rådgive den daværende regering om hvordan

pludselig syntes også de konservative at det var en bragende god idé at sænke

men på det nærmeste tiggede om at man ikke gjorde det her det er vigtigt

tingene for overhovedet at have argumenter

mennesker der sidder og ser den her debat

forkerte ting efter den anden der fordrejer tingene

at regeringens lovforslag vil sikre at man prøver alt muligt andet inden man

absolut påkrævet vi skal have udtømt alle andre muligheder før vi

mig fylder det meget jeg har glædet mig så meget til at vi stemmer det her lovforslag hjem

det fylder ganske meget for jeg synes at det lægger linjen for hvordan vores socialpolitik og hvordan vores syn på

der har været en masse ting om proces og forløb osv som er rimelig uinteressante i denne sammenhæng det drejer sig om nogle børn og nogle unge mennesker som skal have nogle nogle vilkår som gør at man kan hjælpe dem ud af den onde cirkel de er kommet ind i

men ikke er blevet kriminelle endnu eller er blevet kriminelle og så skal have den bedste mulighed for at komme ud af det igen det har fru maja panduro ikke sagt

end snakket lidt om dansk folkeparti og hvad de har betydet og så videre

med de her børns vilkår og

men at sige hvad vi mener om det her lovforslag men jeg skal da forsøge

gøgle det lidt op hvis det kan kan glæde herre eyvind vesselbo

for mig handler det om proportionalitet og det handler om at alle andre muligheder skal

de borgerlige ordførere synes det er så stort et problem

at en konsekvent politik ikke nødvendigvis er den politik som lige ser mest sexet og slagkraftig ud på forsiderne

går vi i puha hvor er regeringen handlekraftig

er det også noget så usexet som det lange seje træk

alt fagpersonale på området siger

jeg forstod også at fru maja panduro var meget glad over at debattere det her og det her lovforslag

være meget meget mere glad og det

opholdssteder som ikke fungerer optimalt og

uddannelse af de plejefamilier

helt konkret hvad forskellen på påkrævet

at man tvinger børnene til det her det er to konkrete

til at få de her fodlænker på og hvordan kan det hænge sammen med

lidt syret ved det her

er symbolpolitik er det da at kæmpe for et forslag som overhovedet ikke bliver brugt

er ingen som ønsker at få det her redskab

det fordi hvis det her skulle have nogen effekt ville man jo netop skulle tvinge kommunerne til at bruge det de gør det

en fodlænke på et tolv årige barn hvis alternativet og det synes jeg

venstres daværende socialordfører fru ellen trane nørby gjorde det

da vi behandlede forslaget sidst

anbringelse så synes jeg det er svært at tale om frivillighed for de her

sige når man anklager ministeren for ikke at have gjort noget ved de andre ting man lister op at

ikke ret meget mere end hundrede dage hun har siddet i

de store søskendeflokke kulegraver de store sager som vi

hun

initiativer i modsætning til en handlingslammet regering der sad og lavede

børn og unge mødes med socialpædagogisk støtte lovforslaget er første skridt hen imod dette børn og unge skal mærke at deres handlinger har konsekvenser men formålet skal være

det enkelte barn eller den enkelte unge til at ændre adfærd på baggrund af en konsekvent pædagogisk indsats det støtter dansk folkeparti hundrede procent

jeg tror egentlig at mange her i salen er enige i at det man skriver

de socialpædagogiske medarbejdere nogle redskaber da vi i sin tid var med til at foreslå den her

elektroniske lænke også til

egentlig også for at hjælpe det er sådan

hvor der er mange voksne det bør man ikke være en del af derfor mente vi

at netop den elektroniske lænke kunne være en

til aftalt tid man kunne faktisk være i sit normale miljø man kunne faktisk være samme sine forældre man kunne være sammen med sin familie man kunne fortsætte på sin skole den nuværende regering synes jo at fodlænken er rigtig god til voksne

helt op til otte måneders fængsel skal man nu

rigtig god ordning det det virker man kan

fængsel og skal trækkes ud af sin normale omgivelser

det er rigtig godt men børn skal ikke have den mulighed for at blive i deres normale miljø nej de skal nemlig ud på et opholdssted som måske ikke fungerer særlig godt

kan forstå det er rigtigt at ordningen ikke har været brugt men det er jo også svært når

for socialdemokratiet man skal ikke altid kun lytte til eksperterne

set os der

træffe beslutninger hvis vi altid kun skal lytte til

vi har her så kunne vi jo bare lade dem styre danmark

var et redskab der kunne hjælpe vi mente ikke at det skulle være et redskab der skulle straffe

at man nu afskaffer muligheden for det

det allerbedste der kan ske vi synes bare at det man gør nu

en forkert rækkefølge vi ved jo alle

som sidder her i salen i dag at vi har udfordringer i forhold til den kvalitet vi tilbyder på mange af de opholdssteder vi har det ved vi

de børn som har det allersværest

man har stjålet en enkelt cykel eller kommer for sent i skole så har man massive problemer

i kan ikke komme derhen hvor man faktisk har den største kompetence nej

i den anden rækkefølge have sørget for at tilbuddene vi

høj kvalitet at de femten milliard kr vi bruger om året på at anbringe børn uden for hjemmet

nu er færre der får mulighed for at komme på en lukket institution

man faktisk fjerner nogle muligheder fra værktøjskassen her i forhold til at hjælpe de familier

barn og den enkelte unge

hvad skal man så gøre altså

de opholdssteder vi har i forhold til kvaliteten hvorfor gør man det så i den rækkefølge man gør

så vi har alle sammen nogle udfordringer

ud fra en politisk overbevisning for jeg mener at det er derfor vi

man kan give et ungepålæg man kan give et forældrepålæg

lukket institution for langt hovedpartens

kæmpe potentiale for at komme på ret køl det er også derfor

unges præmisser vi skal være med til at bygge det op omkring de positive ting som de unge har vi mente bare

faglig side fra dag et har sagt

ønskede man ikke at være en del af jeg tror at det her redskab kunne have været brugt i nogle sager også

det man kan se skal være den håndsrækning

efter deres tolv årige med de

når vi nu har sat alle de her ting i værk hvert eneste år vi

milliarder ud i samfundet vi kan samtidig se

nedadgående kurve vi pumper milliarder ud i samfundet

der skal nogle andre ting til også og det her var et redskab

kunne bruges i sager vi har på intet tidspunkt sagt at vi ville have unge i fængsel vi har heller ikke på noget tidspunkt sagt at elektronisk fodlænke skulle bruges på alle unge nej det her var et redskab

var i værktøjskassen der kunne bruges i nogle særlige tilfælde hvor man også

prøvet de andre ting men man må også anerkende

som er så svage og har så utrolig svært ved at nå ind til deres børn

et barn havde fået den her fodlænke på og

i gademiljøet så bipper fodlænken

til forældrene hvis man har så mange problemer som ung og

at

tror ordføreren så virkelig at en fodlænke kommer til

styrke det tillidsforhold mellem barn og forældre som tydeligvis

ikke hører til blandt seksten til tyve årige

biltyverier man er pludselig en del af alt muligt andet

i et tilfælde havde det faktisk gjort at den her tolv årige ikke sad bag rattet i en bil der var blevet stjålet

ude at lave en forfærdelig ulykke så var det jo også en kæmpe hjælp til den

været en del af det her kriminelle miljø så man kan også

er kommet ud i endnu mere kriminalitet fordi man ikke har brugt lænken det her er jo

bare ét redskab det heller ikke det første redskab man skal bruge men jeg mener bare at det er utrolig vigtigt

have nogle meget håndfaste hårde redskaber i kassen vi ved jo alle sammen

fra offentlig side giver støtte vejledning og rådgivning til de familier som har det rigtig svært

rådgivende funktion fra offentlig side

taler om går ud om natten

forældrene og den unge

er altså kommunikationsvanskeligheder her mener ordføreren virkelig

den tillid der skal være mellem barnet og forældrene

tilbage på sin bopæl eller et andet sted

at være i sit normale miljø er langt

som for voksne det er også derfor man er så stor tilhænger af

at være i hjemmet vi kan jo også se det når man

som er anbragt uden for hjemmet hvad er det børnene ønsker de ønsker sådan set at komme tilbage

når man havde været ude at lave det socialpædagogiske

unge peter nu kommer vi altså

til at du skal overholde de aftaler som vi har og derfor

i dagligdagen sagde at det var en mega dårlig idé

at høringssvarene er så entydige som de har været både til i dag

det næste spørgsmål skal så være hvis nu

hvis ja vil man så også tvinge kommunerne

vi har gjort alt det vi skulle det kommer fuldstændig bag på os at der kunne ske de her ting

særlig som politiker og det vil vi gerne i dansk folkeparti

beslutninger fordi vi mener at de er de rigtige vi mener bestemt at fodlænkeordningen var et tilskud til det der kunne være i værktøjskassen over for svage børn og unge og deres familier

når jeg læser forslaget her det var derfor jeg startede med

vi synes bare konklusionen er forkert og jeg synes det her

man ingenting kan levere fra den nye regerings

intentionerne og teksten

det er jo sådan at man

for at gøre kommunerne og fagpersonalet opmærksom på at de her muligheder fandtes man har både

der skulle vejlede man har udgivet en pjece man har afholdt to konferencer og på trods af det

det kørende på trods af at ingen ønsker det

at tvinge kommunerne

en mulighed det er heller ikke et succeskriterie at der var mange mange hundrede unge der havde fået en fodlænke på for vi mener også at fodlænken er det sidste men

at den pædagogiske og den faglige indsats

en nedadgående kurve fordi man blev rigtig dygtige til at bruge de faglige redskaber det viser

ikke og det må fru maja give mig ret i vi kan ikke se det selv om vi hvert eneste år i satspuljen og andre steder hvor vi laver lovforslag virkelig bruger den

er faglighed det er pædagogik det er håndfasthed over for de unge det er synlighed man skal være voksen de unge skal vide hvad det er der er rigtigt og forkert hvis det bare virkede i alle sager

det var vigtigt at have endnu et redskab i værktøjskassen som kommunerne kan bruge men nu er det jo blevet en politisk sag om man ønsker at bruge det eller ikke ønsker at bruge

der skulle bruge det og hvor var man politisk jeg synes det er synd

gået politik i et stykke værktøj som reelt skal bruges over for nogle unge

risikerer simpelt hen næsten at blive skubbet ud i kriminalitet fordi man ikke tør tage lidt hårdere fat omkring dem og holde dem væk fra kriminaliteten det vil man ikke man vil kun tale med dem man

jeg er også glad for at stå på talerstolen i dag jeg er valgt for et parti det radikale venstre som gerne vil forebygge i stedet for at sanktionere og som mener at sanktioner skal virke nu siger jeg med vilje sanktioner fordi jeg har bemærket at den borgerlige opposition ikke kan lide at ordet straf bliver brugt af andre end dem selv

børn og unge at gøre derfor har vi i det radikale venstre også været kede af udviklingen i retspolitikken

og i det her tilfælde sådan set også socialpolitikken

i problemer skal hjælpes af vores dygtige fagfolk skolelærere pædagoger og socialrådgivere med de værktøjer som de her grupper mener er socialpædagogisk forsvarlige og når de skal sanktioneres skal det foregå på en måde som giver mening og som er opbyggelig for

sin egen graffiti væk at blive pålagt at gå i samtalegruppe

andet er eksempler på opbyggelige sanktioner

har en sammenhæng med det rod man har fået lavet eller som skal afhjælpe de problemer man måtte have i en svær situation hvor man som barn eller som ung har været på kant med samfundet på kant med fællesskabet men elektronisk overvågning er altså ikke opbyggeligt det er bare en meningsløs sanktion som hører et andet samfund til end det som vi fra radikal side ønsker

som afskaffer muligheden for elektronisk fodlænke til vores børn til vores unge udsatte børn og unge skal overvåges

fra rigtige voksne som vil dem som vil deres familier og som vil deres problemer hermed er det så også sagt at vi fra det radikale venstres side ikke anser elektronisk fodlænke som et pædagogisk redskab selv om det er det der bliver sagt

borgerlige opposition

eller en ung skal anbringes på en sikret institution og isoleres fra samfundet sådan at det kun gøres i de situationer hvor det er absolut påkrævet det vil sige når der ikke findes mindre indgribende alternativer mindre indgribende løsninger

man skal ty til det her middel vi er altså betrygget ved at vi har en regering som ønsker at anvende serviceloven til det den er tænkt til nemlig til at hjælpe vores udsatte ikke til at sanktionere dem

generelt betrygget ved at man vil forbedre retstilstanden for vores børn og unge sådan at man altid pålægger barnet eller den unge den mindst indgribende indsats som kan nå det mål man ønsker

set helt i tråd med den måde som vi ønsker at se vores børn og unge på nemlig som det de

som vi kan forme til det bedre ikke som allerede hardcore kriminelle

på en kriminel løbebane så stopper jeg

og og meningsløst redskab

netop fordi socialarbejderne sagkundskaben og kommunerne har det på samme måde med det her redskab som det radikale venstre har og som danmarks nye regering har

som vi har et beredskab til og som vi hver måned bruger knap ethundredetusind kroner på og de penge

det er måske i den store sammenhæng et lille beløb men det summerer altså op og jeg synes

det er også positivt vi har her at gøre med en dårlig indsats

en dårlig forretning og den afskaffes det kan vi som radikale kun bakke op om tak for ordet

sara cekic som ordfører for sf

tak for ordet det her lovforslag handler

om hvordan vi skal behandle vores udsatte børn

enighed i folketinget om at de her børn skal hjælpes og støttes bedst muligt men uenigheden ligger i hvad bedst muligt er når man ser på den indsats man gør i forhold til de udsatte børn har de sidste ti år været præget af en ideologisk kamp hvor børnene er blevet taget som gidsler

helt ned til tolv år

vi tror ikke på symbolpolitik

vi tror mere på at vi skal give de nødvendige ressourcer

håndsrækninger og de nødvendige redskaber der

de her forældre er i stand til at være forældre for deres børn

helt konkret at blive guidet og coachet og derfor er forældretræningskurser en rigtig god idé

nogle forældre som har brug for at det omkringliggende samfund siger til

hvor meget man giver dem forældretræningskurser og uanset hvor meget man sanktionerer dem så er de ikke i stand til at varetage opgaven

og de forældre skal selvfølgelig ikke have børnene hos sig og derfor anbringer vi jo også de børn vi anbringer fordi

bliver der jo sagt jamen det her

klokken to om natten de skal ikke

vi tror ikke på at socialrådgiverne som i øvrigt mange steder laver et kæmpe stykke arbejde

har druknet dem i bureaukrati har brug for

agere som politibetjente vi tror mere på at vi skal lytte og høre hvad

at socialministeren har taget det her initiativ og at vi kommer af med

symbolpolitiske lovforslag som ikke har nogen virkning hvad

god socialpædagogisk indsats er vejen frem over for unge som vi nu diskuterer i dag unge der har svært ved

passe deres skolegang har fået nogle knap så heldige venner går lidt for meget ud om aftenen og måske kommer ud i kriminalitet det ønsker vi alle sammen at forebygge og det lyder også som om vi er enige om at en god socialpædagogisk indsats er vejen frem

bygger den på samarbejde den bygger på dialog med den unge eller barnet og

til at komme videre den bygger ikke på straf og sanktioner unge som er ude på et galt spor som har svært ved at tilpasse sig

skal hjælpes væk fra det gale spor de skal ikke stigmatiseres gennem nok ikke ikke officielt betegnede straffesanktioner men i hvert fald noget der lyder og minder enormt meget om straffesanktioner når man udsættes for

sjældent andet end at underminere tilliden til de pædagoger og sagsbehandlere og til forældrene som skal hjælpe og det giver ofte måske bare en større opfattelse af at den unge selv ikke hører til ikke passer ind og ikke er en del af fællesskabet

skal føle at de er en del af fællesskabet

et fællesskab som faktisk gerne vil hjælpe dem og gerne vil have have at de er med derfor er

glad for at vi førstebehandler det her forslag i dag det er forhåbentlig kun et lille skridt på vejen hen imod en langt bedre socialpædagogisk indsats som jeg har talt om

rigtigt nok som det lidt er diskuteret allerede fra talerstolen og

en pseudodiskussion fordi vi faktisk ikke har set en eneste

for også at fjerne den her mulighed hvis der så bare var en eneste socialpædagog i danmark

og viden ude fra den virkelige verden sagde jeg kunne måske godt finde på at bruge det her redskab ja så havde det været et redskab man

kunne overveje at lade ligge i værktøjskassen jeg synes at det fylder i værktøjskassen når det alligevel aldrig nogen sinde bliver taget op og vi risikerer at hvis det en dag bliver taget op så skaber det kun en dårligere vej for de unge som

at man ikke løser socialpædagogiske problemer ved indespærring og elektroniske fodlænker til tolv årige som

er det heller ikke værktøjer der anbefales af sagkundskaben og af de folk der arbejder med disse problemer vi ser det alene som en af de mange mærkelige betalinger df skulle have for at stå bag de store økonomiaftaler med den gamle regering tænk hvis der var

proportionalitet mellem problemernes størrelse og den tid vi bruger her i folketingssalen til at debattere dem vi bruger altså rigtig meget tid på ikkeproblemer så jeg skal gøre det rigtig kort og sige

ideer stammer fra det startede jo med at den tidligere regering satte sig for

lave en massiv indsats over for børn og unge der

fik lavet en meget omfattende og historisk stor ungdomspakke med op mod hundrede konkrete forslag til hvordan man kan dæmme op for lave forebyggende tiltag og præventive tiltag for at undgå at børn og unge

uenige om og det er jo fair nok

langt hovedparten af ungdomspakken

fint og det er ok at man tager det med

ungdomskriminaliteten styrtdykker i øjeblikket vi kan se at der er færre og færre børn og unge der begår kriminalitet det betyder at den indsats som den borgerlige regering gjorde i ti år har virket det virker at man sætter fokus på området jeg kan godt se at fru maja panduros sidder med løftede øjenbryn men det er jo en kendsgerning at ungdomskriminaliteten styrtdykker den personfarlige kriminalitet falder og falder og risikoen for at blive udsat for en voldshandling i danmark er den laveste i fyrre år så de tiltag vi har gjort

ingen tvivl om det er muligt og det vil nogle selvfølgelig håndhæve

fremhæve og påpege at elementer af det her slet ikke har været brugt så det kan jo næppe være det der har gjort

enig men alene diskussionen og alene fokuset på børn og unges kriminalitet har jo bevirket

i dag vil man ikke finde sig i vold

flere anmeldelser end der var tidligere men risikoen for at blive udsat

på samme måde med børn og unge der

kriminalitet det er ikke ligegyldigt

er noget man selv er nødt til at tage hånd om det er noget man selv er nødt til at diskutere i familierne man er nødt til at forholde sig til det her når der bliver strammet op

derfor kan vi se at den indsats der har været lavet

det er vi glade for nu vil regeringen så pille to dele ud af den meget omfattende ungdomspakke som vi lavede

allerede dengang at det ville man gøre når man fik mulighed for

jeg synes bare at det er

synd for de børn og unge der har brug for faste rammer som har brug for at få rettet deres liv op jeg synes det er synd for dem det vi skal huske på

blive placeret på en sikret institution allerede i dag er at alle andre muligheder er prøvet og udtømt så det er sidste udvej det står også i dag i lovgivningen at det skal være påkrævet

når nu regeringen og de røde partier vil lave en tilføjelse der hedder at det skal være absolut påkrævet vil det alt andet lige betyde at selv når man har prøvet alt muligt andet

at man får rettet op på den unge det er synd det er at svigte de unge som har massive adfærdsmæssige problemer vi skal huske på at det her jo ikke er søde artige børn som vi typisk kender dem

unge der er farlige for deres omgivelser

muligheden for at skabe de faste rammer for de her unge derfor stemmer vi imod

årige børn skulle være farlige

er måske ikke lige et billede vi har

kriminaliteten

at risikoen for at blive udsat for vold var den laveste i fyrre år

som flemming balvig har udarbejdet blev udgivet

ikke at rode mere rundt i det det er en sandhed men det vi taler om her er muligheden for at placere

man læser i lovforslaget på side tre spalte to fjerde afsnit

at de nærmere betingelser følger af § ni og tyve i magtanvendelsesbekendtgørelsen det følger

tre at der alene kan ske anbringelse på en sikret afdeling af sociale årsager

dette er påkrævet for at afværge at den unge skader sig selv eller andre og faren herfor ikke på forsvarlig måde har kunnet afværges ved andre mere lempelige

unge der er farlige for sig selv

er forudsætningen sådan er lovgivningen i dag det står i lovforslaget og det har regeringen ikke tænkt sig at ændre på det skal stadig

gøre det sværere selv i de situationer

børn men farlige børn

konservative

det var en konservativ justitsminister der udarbejdede de her ideer i øvrigt i samarbejde med mig og flere andre der var elementer i dette forslag som oppositionen dengang ikke brød sig om

at gøre med at det var noget df ligesom skulle have igennem det andet er at det jo er en total vildledning af alle der følger den her debat

den elektroniske fodlænke

kan blive placeret på en sikret institution og det er det som sfs ordfører prøver på at gøre ved at bruge

at placere unge der er farlige for sig selv eller for hinanden

var udelukkende et hjælperedskab

og man har også brugt ganske mange penge på at lave et system og på at få det op at køre og bruger

og atten milliard

det var det arbejde vi prøvede

indtil nu har vi set en masse forslag fra socialministerens side om som blev sat i værk mens vi havde regeringsmagten det kan også være der kommer noget nyt

til at genindføre det her hvis vi får magten vil jeg bare sige at der jo ikke er nogen grund til at indføre nogle ting som ikke er nødvendige

hvad der er nødvendigt og jeg tror ikke at det med den elektroniske fodlænke ligger

for vi har opdaget at hele systemet er imod det og der ikke er nogen der vil bruge det det bliver ikke brugt

det første vi stiller forslag om at genindføre

skal være absolut påkrævet

ordføreren for konservative meget over og jeg kunne godt tænke mig

om ordføreren jeg tror jeg får

lang række kriterier der skal være opfyldt man skal have udtømt alle andre muligheder først og selv i den situation skal det være påkrævet altså det

når så man fra regeringens side siger at det ikke

det skal være absolut påkrævet så kommer man juridisk set i den situation at alle de kriterier vi har i dag ikke

det er ikke nok at den unge er farlig for sig selv eller

nok at man har udtømt alle andre muligheder det er ikke nok at man har prøvet alle andre mildere lempeligere forholdsregler det er ikke nok

bede sagsbehandleren om at tøve der skal ikke tøves de unge der har prøvet alt muligt andet alle andre forholdsregler

så vi kan holde styr på dem nogle faste rammer og så vi kan give dem et ordentligt liv det skylder vi de unge mennesker det er af hensyn til dem vi vil fastholde den lovgivning vi har

ordføreren mener at vi gør men jeg er da enig med herre tom behnke i at det vi siger er tænk jer en ekstra gang om før i anbringer børn på sikrede institutioner

hvorfor den ekstra omtanke ikke skulle være i orden for

det konservative folkeparti er fuldstændig enig med mig i

enormt indgribende i den personlige frihed for

og unge mennesker når de bliver anbragt på ikke bare delvis sikrede institutioner men altså på sikrede institutioner hvor man

fra omverdenen og virkeligheden jeg håber da også at ordføreren er enig med mig i at det kan have nogle meget negative konsekvenser hvis det ikke har været helt nødvendigt fordi man altså bliver afskåret fra omverdenen og fjernet fra sit lokale miljø sin familie

og meget meget andet så hvorfor er der ekstra omtanke ikke

har man jo gjort adskillige gange i sagsforløbet og når først man er nået frem dertil hvor man skal overveje om det er en sikret institution der skal til så har man jo

fremgår klart og tydeligt af lovgivningen

alene ske anbringelse på en sikret afdeling af sociale årsager når dette er påkrævet for at afværge at den unge skader sig selv eller andre og faren herfor ikke på forsvarlig måde har kunnet afværges med andre mere lempelige forholdsregler

som er farlig for sig selv eller andre skal man så virkelig sætte sig

en tre fire måneder nu tænker vi os godt om for hvad sker der i den tid ingenting i forhold til den unge unge der i den grad har brug for massiv hjælp og støtte vi svigter de unge når vi ikke sørger for at tage hånd om dem der er allerallermest udsat og det er her regeringen foreslår at det skal være sværere at tage hånd om de unge

udviklet sig meget anderledes end jeg havde forudset da jeg sad i mit lønkammer og tænkte at nu skulle jeg over til det her lovforslag som jeg

fået så mange stryg som den tidligere regering har fået på det her område

er imponerende at der er en kampform og det skal man jo

liberal alliance tak til liberal alliance for meget tydeligt at sige at man ikke støtter det

set konservative for at sige meget tydeligt

så kan man sige hvad har vi så egentlig brugt al tiden til at talt om vores lovforslag som indeholder to dele

under den tidligere regering til at man kan sætte børn helt ned til tolv år i fodlænker

hvad vi skal gøre med kriminalitetstruede børn og jeg tror egentlig at alle er enige om at

børn skal have den støtte og den hjælp som de har behov for fordi vi ønsker jo ikke at børn havner i kriminalitet det er så måden vi synes er den rigtige debatten drejer sig om det er blevet nævnt flere gange at kriminaliteten blandt børn og unge er faldende

være rigtig rigtig glade for det en udvikling som har stået på i rigtig mange år og en udvikling som er fortsat

er mange forskellige indsatser vi skal takke for men det er i hvert fald ikke elektronisk fodlænke

og det gør det jo fordi ud over

de her fodlænker og udvikle ordningen

kroner i drift hver måned at have beredskabet stående klart et beredskab som der altså ikke er nogen der har efterspurgt det er ikke fordi

tidligere regering ikke gjorde hvad man kunne for at forsøge at få implementeret de her fodlænker rundtomkring i kommunerne man udgav pjece man

men grunden til at det aldrig blev populært eller overhovedet anvendt

ikke at der ikke var kendskab til det det var

vi har en socialpolitik hvor vi har fokus på de indsatser der virker hvor vi holder op med at eksperimentere med mennesker men hvor vi siger at hvis vi gerne vil hjælpe en person er det både ud fra et

løsning vi skal anvende det synes jeg er den rigtige vej at gå

man jo bare sige at en indsats som der ikke har været nogen der har anbefalet kunne man jo på forhånd have sorteret fra

selvfølgelig til de tidligere høringssvar der var da den gamle regering indførte lovforslaget

rigtigt som debatten også i dag har vist at der var ungdomskommissionen som kom med deres anbefalinger

at ungdomskommissionen jo frarådede lige præcis det her initiativ som vi i dag afskaffer ungdomskommissionen pegede i stedet for på at man jo havde indført zoneforbuddet ungepålæg og at gps som instrument i øvrigt ikke var modent nok fordi de fodlænker man ville give de her børn på

det er en lille sender der kan registrere om man

er ikke nogen grund til at anvende det som instrument så ungdomskommissionen frarådede det det samme gjorde samtlige organisationer der arbejder med børn men vko valgte alligevel at sige

at de der eksperter har en holdning men vi synes alligevel det er rigtigt og man

man har brugt en masse penge på det nu lukker vi ordningen en ordning der har

men som aldrig nogen sinde har fundet anvendelse

et voldsomt indgreb

unge hen når vi ikke har andre muligheder

skal være med til at understrege

ikke anvender de sikrede institutioner når der er andre muligheder

afprøvet skal de selvfølgelig bruges men kan man nå til det samme resultat med et mildere indgreb

vil det langt være at foretrække det kan være en anbringelse uden for hjemmet det kan være plejefamilie eller døgninstitution

de sociale årsager til at man bliver placeret på en social institution der skal fjernes det er ikke nok at man er udsat det er ikke nok at man er omsorgssvigtet så skal man altså det andet sted hen

siger at nu fjerner vi muligheden for at redde nogle børn og vi ender måske endda med at skubbe flere ud i kriminalitet så vil jeg sige nej hverken når det drejer sig om forslaget om fodlænke eller når det drejer sig om

om sikrede institutioner skubber regeringen børn og unge ud i kriminalitet hvis vi er heldige kan vi måske endda få hevet nogle tilbage som med den tidligere lovgivning kunne være skubbet derud

hvert fald det som fagpersonalet siger

jeg rigtig glad for i dag at konstatere at der er bred opbakning i folketinget til at regeringen kan få gennemført sit lovforslag så vi fjerner muligheden for at sætte tolv årige i elektronisk fodlænke

har dokumenteret at det virker

der er heller ikke nogen der tror at det virker

på når jeg siger at det ikke virker det er nok også derfor det ikke

det nogen sinde har været i brug ruller man det her tilbage

jeg også læste op da jeg stod på talerstolen

de rigtige ting at ministeren skriver alle de rigtige ting

det her var et ekstra redskab dengang man besluttede

var succeskriteriet ikke at så mange unge som muligt

fået fodlænke på

på talerstolen og sagt at vi måtte kigge på hvorfor det her blev brugt så mange gange

kan ikke forstå at regeringen nu siger at det her skal rulles tilbage fordi det ikke virker for det ved regeringen ingenting om der er nogle der ikke har ønsket at bruge det men det fortæller jo ikke noget om at

redskab som et stort flertal af de valgte politikere i det tidligere folketing

det her er et redskab i værktøjskassen

ingen efterspørger og som ingen tror har nogen som helst effekt eller virkning

om de sikrede institutioner siger ministeren at i

meningen med lovforslaget er at alle andre muligheder sociale tiltag

man skal passe på med at glamourisere det og tro at lykken er gjort

havner der for så skal den unge nok komme i en god trivsel det har vi altså desværre alt for mange eksempler på ikke er tilfældet særlig sikrede institutioner er absolut et nødvendigt redskab det kan være nødvendigt når samfundet skal beskyttes

en massiv indsats for også at blive beskyttet mod sig selv derfor er det rigtig godt at vi har her institutioner men de er altså en nødløsning

sidste kort man trækker der er mange foranstaltninger der kan føre til langt bedre resultater for andre unge og det er de unge vi ikke skal have ind på de sikrede institutioner

med en farlig kriminalitetstruet ung hvad er så lige præcis forskellen på

påkrævet der er en gradsforskel som de fagpersoner der arbejder med det her godt kan forstå og vi vil selvfølgelig gøre det i vejledningen at vi

beskrive hvad det er der er tænkt på når man siger at der skal være forskel jeg har gjort rede for at meningen er at det kun er de børn og unge

det samme eller et bedre resultat ved at fjerne barnet hjemmefra

åben eller delvis åben institution så skal man foretrække det de sikrede institutioner er et sidste redskab vi har det kan være nødvendigt og

der er nu og det som så bliver indført når det her lovforslag bliver vedtaget er altså

set også være nemt for ministeren at forklare os her i salen helt konkret i dagligdags vendinger

den forskel der

der arbejder med det godt kan forstå det må det jo være nemt for ministeren at forklare os her i salen

ændringer der er lagt op til der beskrives det netop lige præcis hvad det er der er tanken det kan man slå op på side tre og læse og

kunne se hvad det er for nogle hensyn og overvejelser man skal gøre sig

på side tredje men det må jeg jo så acceptere men jeg kunne godt tænke

de områder hvor det her blandt andet skal praktiseres siden

det der sker nu formelt og det der kommer til at ske fremover

er det måske heller ikke så nemt at betvivle rigtigheden af det som jeg siger jeg vil rigtig gerne fortælle hvad det er årsagen er og

jeg har været omkring det tidligere årsagen er at vi har set nogle eksempler på børn der

er havnet der det skal ikke udelukkende være sociale årsager der

at man havner på en særlig sikret institution

der gør sig gældende hvis man kan finde en anden foranstaltning

man kan nå det samme resultat eksempelvis en anbringelse uden for hjemmet

kan nå samme resultat skal den model foretrækkes

nu kommer det til at lyde som om der slet ikke er nogen forskel på påkrævet og absolut påkrævet når man skal vurdere om en ung skal anbringes på en sikret institution eller ej

bekræfte over for mig at der altså er tale om en tilbagerulning af en tidligere lovændring hvor den tidligere regering ændrede formuleringen fra

absolut påkrævet til det mere lempelige påkrævet og dermed også signalerede at man ønskede flere unge på sikrede institutioner

hvornår man skal gøre sig de overvejelser

skal på en sikret institution eller man skal bruge andre mildere indgreb

ikke en ideologisk kamp for regeringen at få unge ind på særlig sikrede institutioner det kan være det har været det for den tidligere regering men det er det ikke for den nuværende vil rigtig gerne nå de unge med konsekvens med pædagogik og med faste rammer men vi vil gerne holde dem uden for de sikrede institutioner hvis vi overhovedet kan for selv om de er nødvendige og absolut gode at have at de ikke altid lykken og slet ikke for alle derfor understreger vi netop ved at ændre ordet at man skal gøre sig nogle andre overvejelser vi har ikke nogen ideologisk kamp for at så mange unge som muligt skal ind på

afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til på tirsdag den enogtredivete

eksistere som det velfærdssamfund det er hvis vi ikke er meget tydelige på at man altså

hvis man overhovedet kan påtage sig et arbejde

vi har hørt skatteministeren annoncere en skattereform der skal sikre lavere skat på løn så det kan betale sig at arbejde det skrev skatteministeren i en kronik i berlingske tidende den femtende januar i år den tredivete november sidste år gik socialministeren til angreb på det hun kaldte krævementaliteten i danmark vi har brug for en debat om det normskred der er sket i danmark hvor vi alt for lang tid har været fokuseret på hvad vi kan få og for lidt fokuseret på vores ansvar for at bidrage til fællesskabet sagde socialministeren beskæftigelsesministeren har siden sin tiltræden igen og igen understreget at den danske beskæftigelsespolitik bygger på rettigheder og pligter

man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet hvis man modtager kontanthjælp

er at så få som muligt skal være på overførselsindkomst jeg er bekymret for at kontanthjælp kan blive en sovepude for unge hvis vi accepterer at de modtager kontanthjælp uden modydelser derfor vil vi også kræve at man arbejder for sin kontanthjælp

siger således det helt rigtige men ser man på hvad regeringen så gennemfører

med efterlønnen og millionærskatten kan vi jo konstatere at regeringen ikke lever op til sine egne løfter målsætninger og skåltaler man kan derfor få det indtryk at udtalelserne alene er faldet i forbindelse med en ophedet offentlig debat om for eksempel carina der af regeringspartiernes ordførere med socialistisk folkeparti i spidsen blev bragt ind i debatten som et eksempel på fattigdom i danmark som bekendt modtager carina omkring sekstentusind kroner om måneden i offentlig forsørgelse i venstre mener vi ikke det er udtryk for fattigdom tværtimod mener vi at det er et eksempel på at forskellen mellem at være i job og på offentlig forsørgelse ofte kan være alt for lille

frem til at vi her under debatten i dag får lejlighed til at få svar på nogle af alle de spørgsmål som vi altså ikke kunne få svar på

om hvorvidt det skal kunne betale sig at arbejde i danmark eller ej her

krisetid som den vi desværre står i nu

her i folketingssalen bruger tiden på at diskutere de grundlæggende principper og værdier vores samfund skal stå på et grundlæggende princip synes jeg i danmark er selvfølgelig at det skal kunne betale sig at arbejde man skal så at sige have noget ud af at være i beskæftigelse og gøre en indsats på arbejdsmarkedet samtidig er det

regeringens synspunkt at det er lige så vigtigt at vi har et ordentligt socialt sikkerhedsnet men mere om det senere for der er en værdi der er endnu mere grundlæggende og det er værdien

og pligt det er det princip der har bygget væsentlige dele af det danske velfærdssamfund den der har evnerne har også forpligtelsen kan man forsørge sig selv og sin familie så skal man selvfølgelig gøre det

i arbejde den skal opkvalificere vores arbejdsstyrke

hvor mennesker der kan også har pligt til og selvfølgelig føler sig tilskyndet til at arbejde men den pligt modsvares eller suppleres jo selvfølgelig af en ret til at få en anstændig hjælp når man måtte have behov for det vi ønsker et danmark hvor vi tager ordentlig hånd om de mennesker der har mistet deres arbejde de mennesker der er syge

funktionsnedsættelse eller sociale problemer der gør at man i en periode eller langvarigt ikke kan forsørge sig selv og det er altså ikke nok fra politisk hold ej heller fra denne talerstol at kræve at det skal kunne betale sig at arbejde hvis det princip ikke omsættes i virkeligheden til handlinger men i stedet bliver et motto som måske betyder at flere mennesker rammes af fattigdom

tilstrækkelig mange kommer i arbejde vi ønsker vil jeg gerne sige fra regeringens side at øge tilskyndelsen til at arbejde

arbejde også for kontanthjælpsmodtagere vi vil sætte ind med en række reformer af vores skattesystem af kontanthjælpsområdet førtidspensions og fleksjobområdet og vi vil først og fremmest gerne skabe vækst i dansk økonomi nye arbejdspladser og bedre muligheder for uddannelse de reformer vi sætter i gang nu og som jeg håber at alle folketingets partier vil bidrage til i to tusind og tolv som vi netop har taget hul på skal alle sammen have det klare sigte at sørge for at flere mennesker opnår tilknytning til det danske arbejdsmarked det skal være attraktivt at uddanne sig

og vi skal i fællesskab adressere den enorme udfordring der

i kontanthjælpssystemet år efter år selv om kontanthjælpsydelsen sådan set fra sit udgangspunkt er tænkt som en midlertidig ydelse med reformerne ønsker vi

klæde flere mennesker på til at kunne træde ind på arbejdsmarkedet men det er selvfølgelig helt afgørende at få gjort det klart at alle skal yde efter evne og ikke passivt kræve at blive forsørget af andre hvis

muligheder jeg tror samtidig også det er vigtigt at få slået fast at de fleste gerne vil arbejde jeg har arbejdet mange år på socialområdet og i dag er jeg beskæftigelsesminister jeg har mødt hundredvis af mennesker der har været ramt af ledighed af den ene eller den anden årsag jeg møder også den dag i dag mange mennesker for hvem drømmen og håbet om et arbejde

hvor omfanget af de problemer der omgav dem

så stort at vejen tilbage til arbejdsmarkedet

nødsaget til på tværs af de politiske partier at arbejde os så meget til bunds

de mennesker der har de største forhindringer i deres eget liv får den hjælpende hånd og den indsats der skal til sådan at de begynder at kunne se et arbejdsperspektiv igen

det er helt ok at være i kontanthjælpssystemet jeg har også mødt mennesker der med et smil på læben siger

ikke nogen grund til at være på arbejdsmarkedet

holdning altså flertallet nemlig alle dem der rigtig gerne vil arbejde og alle dem der for manges vedkommende også er forbitrede over arbejdsløsheden er jo den holdning danmark skal bygge på

det derfor er den holdning vi ønsker at understøtte med vores politiske beslutninger og den sidste gruppe skal da mødes med al den politiske modstand vi

aldrig være tale om et frit valg om man vil arbejde eller ej der skal aldrig være tale om et frit valg om man vil være på en ydelse eller ej

i at få sagt klart og tydeligt

den præmis hvorpå danmark skal bygges og det er heller ikke det livsperspektiv der skal tegne sig for dem derfor er en reform af

vi sikrer os at der er den rigtige balance mellem pligt og ret så

regeringens udgangspunkt er at langt hovedparten af danskerne ønsker at arbejde de gør det i øvrigt også de lever op til de pligter

rigtig mange mennesker efterlyser også muligheder for at træde ind på arbejdsmarkedet igen udgangspunktet for den skattereform som vi skal til at i gang med er for regeringens vedkommende at det skal kunne betale sig at arbejde vi vil gerne først og fremmest sænke skatten på løn for de grupper af beskæftigede der har de laveste lønninger og for hvem gevinsten ved at arbejde derfor også er relativt lille det kan være den ufaglærte industriarbejder det kan være social og sundhedsassistenten det

med korte uddannelser eller ingen uddannelse og ofte ufaglært arbejde i reformen af kontanthjælpssystemet som vi skal i gang med i år vil fokus være flere ting det vil først og fremmest være på ønsket om

sørge for at unge kommer hurtigt ud af kontanthjælpssystemet og i stedet uddanner sig og får det frihedsbrev der ligger i at man kan noget og

har kompetencer vi skal adressere den udfordring at mange mennesker har været

i mange år og så skal kontanthjælpsreformen også bidrage til at flere af de borgere der i dag modtager kontanthjælp kommer ud på arbejdsmarkedet jeg er ikke

gælder der vi skal stille tydelige krav om uddannelse og beskæftigelse jeg er selv meget inspireret af den måde man griber arbejdet an på i aalborg kommune hvor man har meget fokus på at unge kontanthjælpsmodtagere skal i uddannelse

den venteperiode der måtte være indtil de kan starte på en uddannelse skal de arbejde for deres kontanthjælp og på den måde bidrage og gøre nytte når det er er sagt

mange af dem har komplekse og sammensatte sociale problemer der hænger sammen med psykiske lidelser eller psykisk sårbarhed måske misbrugsproblemer dybe sociale problemer som jo blandt andet kan hænge sammen med antal år man allerede har været på en offentlig ydelse der

koordineret indsats på tværs af social sundhed uddannelse og

de ti år hvor danmark har haft en borgerlig regering har det på intet tidspunkt kunne betale sig at arbejde for alle

viser noget om den udfordring vi står over for vi har et princip som jeg tror at vi er

mene er vigtigt og rigtigt vi skal i vores politiske handlinger arbejde hen imod det er derfor at vi fra regeringens side har anmeldt vigtige store reformer også på beskæftigelsesområdet men jeg tror samtidig

som har været der i rigtig rigtig mange år

løse tror jeg at vk regeringen havde gjort

og det tror jeg først og fremmest hænger sammen med at det er en rigtig rigtig svær opgave hvor der også er

i hvert fald indtil nu at også børn der lever sammen med en mor og en far på kontanthjælp skal have ordentlige levebetingelser så summa summarum

diskutere det er noget vi ønsker at fremme fra regeringens side det afgørende bliver jo når vi går ind i reformåret to tusind og tolv

reel handling kan vise fra alle folketingets partier at vi ønsker at understøtte både princippet om ret

som social og integrationsminister jeg er selvfølgelig som beskæftigelsesministeren enig i at det skal kunne betale sig at arbejde men det som vi også skal huske er at vi i danmark har en model hvor vi har et socialt sikkerhedsnet hvis der er nogle der falder igennem så griber vi dem

den model skal vi værne om og den model skal vi passe på den tidligere statsminister fik jo mange gange

afblæst krisen og også sagt at regningen er betalt ikke desto mindre er virkeligheden jo i dag at vi står og mangler job vi mangler vækst og derfor er det rigtig svært for dem der udenfor dem der gerne vil ind på arbejdsmarkedet for dem der står enten uden kompetencer eller med kompetencer men som bare

de nyuddannede og dem der bor steder hvor virksomhederne lukker ned

at vi skal skabe arbejdspladser at vi skal give folk den fremtid de i dag ikke føler de har fordi de synes at deres muligheder er alt for begrænsede

understrege at naturligvis har man en forpligtelse til at forsørge sig selv

der er nogle gevinster som handler om kroner og øre men der er

jeg tror egentlig det er det der gør at rigtig mange som ikke kan komme ind på arbejdsmarkedet føler sig så

truet fordi i danmark er vi meget det vi gør

arbejder med det er det vi er

fordi det er en del af deres identitet der bliver taget fra

at vi har identitet ved vores arbejde at vi føler et socialt samvær at vi er sammen med andre mennesker gør at vi trives på vores arbejdsplads

når man kigger ud over danmark som et hele

derfor er det også så usædvanlig hårdt både økonomisk

menneskeligt for dem der står udenfor så debatten om at rettigheder og pligter skal følges ad og debatten om at det skal kunne betale sig at arbejde drejer sig sådan set ikke om at mistænkeliggøre nogen mennesker der står i den meget ulykkelige situation at de har mistet deres arbejde og ikke kan forsørge sig selv de mennesker skal vide at vi er der for dem at vi i fællesskabet løfter det gør vi nu og det skal vi også gøre fremover vi skal blive ved med at værne om den danske model om vores sikkerhedsnet men vi skal også blive ved med at sige at alle skal have lige muligheder

bidrage og at vi forventer sådan set at folk skal kunne bidrage vi vil ikke have at der er børn der vokser op i fattigdom

derfor skal vores politik også dreje sig om at få folk i arbejde og beskæftigelsespolitikken skal handle om at vi ikke skaber fattigdom men skaber fremtid og job til folk som beskæftigelsesministeren sagde kan man jo vælge mange indsatser når man skal få folk i arbejde

nogle af de mennesker som er særlig hårdt udfordret som netop står med

misbrugsproblemer med sociale problemer med personlige problemer eller andre problemer som kræver en særlig indsats

skal have en hjælpende hånd men udgangspunktet er naturligvis at alle skal bidrage med hvad de kan ingen skal få at vide at de er dømt ude at samfundet ikke kan bruge dem hvis der er en mulighed for at de på nogen måde kan bidrage skylder vi også dem at vi ikke siger til dem at de ikke duer til noget beskæftigelsesministeren anmeldte hvilke reformer der er på vej

det i dag ikke kan betale sig at arbejde fordi de økonomiske overførselsindkomster er som de er og som beskæftigelsesministeren også redegjorde for at de også var i de sidste ti år

herfra at udtrykke at vi tager hatten af for dem

alligevel hatten af for dem der vælger at sige jeg vil gerne være en god rollemodel for mine børn på trods af at det økonomisk faktisk ikke kan svare sig for mig at arbejde

vi skylder de mennesker at sige vi er taknemlige og sætter pris på

hvis der er en flad femmer eller lidt mere men meget lidt tilbage i pengepungen når man har gjort regnestykket op for om man fik mere ud af at blive

gå på arbejde understreger det

her sociale samspilsproblemer som altså ikke er nye

ikke er kommet siden den nye regering trådte til men som man ikke har håndteret eller gjort noget ved i rigtig mange år

vi skal gå ind og se på hvad vi kan gøre i forhold til at sikre at vores velfærdsgoder kun er til dem der har et reelt behov derfor kommer de her reformer også til at dreje sig om at vi skal prioritere fordi vi bliver nødt til at sige at

en situation hvor økonomien er så anspændt som den er

kommer vi også til at skulle prioritere men vi skal sørge for at alle ved at vi forventer at de kan bidrage og vi hjælper dem til at gøre det hvis de har besvær ved det fordi alle skal vide at der også er brug for dem det er det vores fællesskab bygger

det skal altid kunne betale sig at yde en ekstra indsats faktisk kan man sige at det er hele forudsætningen for vores samfund hvor vi gennem høje skatter finansierer vores mange forskellige velfærdsydelser det skal altid kunne betale sig at arbejde og jeg kan forsikre ministeren for at for venstre er det ikke blot et motto det har nemlig altid været og det er til stadighed

som svar til beskæftigelsesministeren skal jeg understrege at før vk regeringen kom til og gennemførte adskillige ændringer på såvel arbejdsmarkedet som

hørte vi om utallige eksempler på at det for visse grupper bedre kunne betale sig at være på offentlig forsørgelse frem for at være i job det var selvfølgelig en fuldstændig uholdbar udvikling hvilket også

var baggrunden for at vk regeringen blandt andet indførte loft over kontanthjælp to hundrede og fem og tyve timers reglen og starthjælpen nu har den nye regering så besluttet at afskaffe disse

at jeg betragter den beslutning som en hån mod særlig ufaglærte og lavtlønsgrupper der pligtopfyldende står op hver morgen og passer deres job når de samtidig oplever at det for andre bedre kan betale sig at være

kontanthjælp eller anden offentlig forsørgelse sagt med andre ord er fuldstændig urimeligt og uholdbart hvis kontanthjælpsmodtageren hjemme på sofaen får nogenlunde det samme

end kassedamen der passer sit arbejde på fuld tid hver

var medierne ofte fyldt med historier der kunne fortælle om eksempler på familier der blev fastholdt i kontanthjælpssystemet ekstra bladet kaldte det daværende system for det glade vanvid ja sågar tidligere statsminister poul nyrup rasmussen kunne indse det forkerte og udtalte således til jyllands posten jeg kan ikke acceptere det et så voldsomt beløb er anstødeligt det strider imod almindelige menneskers retfærdighedssans en eller anden form for samlet loft

ikke udenom det sagde poul nyrup rasmussen og hvor er jeg enig det er fuldstændig uholdbart med et system der medvirker til at fastholde ledige på offentlig forsørgelse at være selvforsørgende er efter min opfattelse en væsentlig nøgle til et bedre liv og en bedre integration i det danske samfund derfor har vi under vk regeringen fra to tusind og et og helt frem til september sidste år holdt fast i at det skal kunne betale sig at arbejde det betyder at der skal være en mærkbar økonomisk gevinst for den enkelte ved at arbejde frem for at være på passiv forsørgelse

er sket en væsentlig stigning i incitamentet til at være i job i to tusind og et

en økonomisk gevinst på under tusind kroner om måneden ved at være i job frem for på offentlig forsørgelse i to tusind og elleve er det tal reduceret til fireoghalvfjerdstusind personer denne markante reduktion skyldes blandt andet indførelsen af kontanthjælpsloft og den starthjælp som den nuværende regering altså har valgt at fjerne og det er til trods for at vi fra flere forskellige undersøgelser rent faktisk ved at såvel kontanthjælpsloftet som starthjælpen har medvirket til at flere er kommet i beskæftigelse de seneste ti år med fjernelsen af kontanthjælpsloftet og starthjælpen og to hundrede og fem og tyve timers reglen vender vi altså tilbage til situationen fra før vk regeringen kom til i to tusind og et det er venstre imod det er et skridt i den forkerte retning og jeg er ikke et sekund i tvivl om at forslaget vil medføre at det for tusinde af mennesker fremover netop

med helt op til tre tusind fuldtidspersoner med andre ord vil mindst tre tusind flere personer vælge at blive hjemme på sofaen frem for at være i job alene fordi kontanthjælpsloftet starthjælpen og to hundrede og fem og tyve

det kan jo undre al den stund at man i regeringsgrundlaget har givet et løfte om at øge arbejdsudbuddet med

fuldtidspersoner er ud over effekten af vk regeringens genopretningspakke dagpengereform fra to tusind og ti og efterlønsreformen

der er lang vej til at nå det mål og vi har stadig til gode at høre hvad det er for reformer der skal øge arbejdsudbuddet med

de berømte trepartsforhandlinger som vi jo før valget fik som svar på alle rigets udfordringer lader jo stadig vente på sig regeringen har nu indført en lovgivning der betyder

den ene af ægtefællerne skal have et job med en indtægt på knap tredivetusind kroner om måneden for at det skal kunne betale sig at arbejde og skifte kontanthjælpen ud med en lønindtægt nu kan jeg se på formanden at

min tid er ved at være udløbet og det er jo trist for jeg har rigtig mange andre gode ting jeg gerne vil sige men det håber jeg at få lejlighed til under debatten

vi har en forskellig tilgang til det her men jeg

en fælles holdning til at det skal kunne betale sig at arbejde og at det er bekymrende at der er mennesker i det her land for hvem det ikke kan betale sig at

ministre i deres taler har gjort rede for at det har vi i regeringspartierne en en plan for

vi vil gøre ved

venstre og ordføreren efterlyser initiativer

venstre selv i posen hvad har venstre selv at byde ind med i den her situation

andersens anerkendelse af at debatten her er vigtigt

jeg lyttede mig til at herre lennart damsbo andersen rent faktisk sagde vi har

den plan håber jeg at vi andre bliver indviet i

den plan kender jeg i hvert fald ikke og jeg tror heller ikke at den almindelige offentlighed har kendskab til hvad det er

at det skal kunne betale sig at arbejde for ser vi på hvad der er sket

kan vi jo konstatere at regeringen har gennemført en politik der går i den stik modsatte retning

ikke bare noget jeg har fundet på jeg har finansministerens ord for at den politik som regeringen har vedtaget senest med finansloven betyder en reduktion i arbejdsudbuddet hvad vil det sige at der sker en reduktion i arbejdsudbuddet ja det vil jo sige at der bliver flere ledige i det danske samfund der er flere for hvem det ikke kan betale sig at arbejde for hvem det ikke kan betale sig at yde en indsats

der blev nævnt kunne jeg rigtig rigtig godt tænke mig at høre om og det er faktisk det der er årsagen til at jeg har været medvirkende til at rejse forespørgslen i dag for vi kender jo ikke den plan alt hvad vi ser går jo i den stik

ministre har jo allerede redegjort for en del af den i

de reformer der kommer men jeg spurgte

byde ind med jeg kan så forstå at

bud på hvordan man skal sikre at der er flere der kommer i i beskæftigelse eftersom ordføreren spørger som hun gør

det kunne betale sig for alle mennesker at arbejde mens vi havde en borgerlig regering ordføreren nævner selv de fireoghalvfjerdstusind

planer har venstre for at der kommer flere

hvorvidt regeringen har en politik men

jeg kan forsikre herre lennart damsbo andersen om at vi i venstre vil gøre alt hvad vi overhovedet kan for at skabe bedre incitamenter

faktisk i mit forslag til vedtagelse som jeg i befippelse over at formanden længe stod

og kiggede mig i nakken ikke fik læst op

at læse forslaget til vedtagelse op

folketinget finder at det altid skal kunne betale sig at arbejde og at der altid skal være en økonomisk gevinst ved at tage et arbejde frem for at være på offentlig forsørgelse folketinget noterer med tilfredshed at skatteministeren har annonceret en skattereform der skal sikre lavere skat på løn

og at statsministeren har udtalt at man har pligt til at påtage sig et arbejde hvis man overhovedet kan det er folketingets opfattelse at regeringen med afskaffelsen af kontanthjælpsloftet starthjælpen to hundrede og fem og tyve timers reglen samt indførelse af et højere skattetryk har gjort det mindre økonomisk attraktivt at være i arbejde

i den modsatte retning og genindføre kontanthjælpsloftet starthjælpen to hundrede og fem og tyve timers reglen samt at sænke det samlede skattetryk folketinget opfordrer endvidere regeringen til at få løst det strukturelle paradoks hvor en række danske job varetages af udenlandsk arbejdskraft mens arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere står udenfor arbejdsmarkedet

forslaget til vedtagelse er fremsat af venstre dansk folkeparti liberal alliance og det konservative folkeparti

at en genindførelse af kontanthjælpsloftet

og fem og tyve timers reglen starthjælpen og så videre er i hvert fald et meget meget væsentligt skridt og et bidrag til

oplever nu hvor regeringen jo netop fik fjernet

dette forslag til vedtagelse indgå i de videre drøftelser så er der en

det er jo fordi samfundet har besluttet sig for

vokse op i fattigdom det synes jeg er en rigtig god beslutning samfundet har taget jeg vil gerne spørge venstres ordfører vil venstre

hvis man eksempelvis har to børn får tre tusind

oven i det som en enlig kontanthjælpsmodtager får det kan jo belyse venstres sociale sindelag

at man skal ændre den forskel der er imellem forsørgere og ikkeforsørgere men vi vil have genindført loftet over kontanthjælpen for at sikre at der er et incitament til

skifte kontanthjælpen ud med en lønindtægt kontanthjælp er en midlertidig forsørgelsesordning som vi har i det danske samfund og som vi skal holde fast i det er det sikkerhedsnet som socialministeren talte om som skal fange folk før de falder helt igennem det er vi fuldstændig enige i og selvfølgelig er der forskel på om man er forsørger eller man ikke

der er en eller anden form for grænse for den retorik som venstre bruger sagen er jo at man prøver

at fremstille en hel gruppe som om den

virkeligheden og derfor er det jo meget meget interessant at venstres ordfører siger at man i hvert fald ikke har tanker om at det her beløb som gælder

skal nedsættes det er jeg glad for det vil jeg gerne sige men er ordføreren ikke enig i at lige præcis

ekstrabeløbet til forsørgere er en af årsagerne til at der en gang imellem kan være nogle vanskeligheder

at vi ønsker at genindføre loftet over kontanthjælpen altså

loftet over kontanthjælpen sikrer jo at det for tusinder af mennesker rent faktisk bedre kan betale sig at arbejde end hvis der ikke var et tilsvarende loft

for at vi skal genindføre

hvad de forskellige partier vil det kunne vi jo også godt tænke os vi har jo set at den tidligere regering

opfyldt målsætningen om at det skal kunne betale sig

det er vi fuldstændig i tvivl om

man selvfølgelig bare siger intet nyt

personer som havde en økonomisk gevinst på under tusind kroner ved at skifte den offentlige forsørgelse ud med en lønindtægt

at der i to tusind og elleve

personer for hvem der var en økonomisk gevinst på mindre end tusind kroner det er faktisk et ganske ganske væsentligt skridt i den rigtige retning så vi var på rette vej det smadrer den nye regering nu blandt andet ved at fjerne kontanthjælpsloftet starthjælpen to hundrede og fem og tyve timers reglen og så videre og så videre så det skal vi selvfølgelig have genindført for

som regeringen har gjort det regeringen har jo med vedtagelsen af finansloven forleden

øget skatter og afgifter med mere end fem milliard kroner nej

sikre at det bedre kan betale sig at arbejde også

før valget men har gennemført noget andet efter valget jævnfør tilbagetrækningsreformen som man gik til valg på ikke skulle blive til noget men som man før jul lagde stemmer til netop blev til noget

jeg kan forsikre socialdemokraterne for at venstre

ændret politik vi skal videre ad det spor som vi lagde

for det var det rigtige vi skal ikke øge skatterne i det danske samfund det har vi ikke råd til med det sender vi jo tusinder af arbejdspladser til udlandet det ved vi alle det siger alle virksomhedsledere til os men ikke desto mindre

herre leif lahn jensen lagt stemmer til at det kommer til at ske vi skal have genindført loftet over kontanthjælpen

det samme spor som ikke virkede

en ud af fem mere end fire ud af fem

ikke havde nogen effekt sådan som fru pernille rosenkrantz theil hævder det

fra rockwool fonden at det faktisk havde en positiv effekt på beskæftigelsen også for folk på

starthjælp så jeg er ikke enig i den beskrivelse som fru rosenkrantz theil giver her faktisk tværtimod

hvilke forventninger fru pernille rosenkrantz theil har til at starthjælpen nu er afskaffet

var en marginal positiv

arbejde vi mener ikke at man skaber arbejdspladser i danmark

fattigere selvfølgelig skal der

seks og firs og kun skaffe arbejde til de fjortende

så vi kunne sørge for at lidt flere mennesker

at regeringen med finansloven havde skaffet tyvetusind nye job jeg kunne godt tænke mig at vide hvad det er for nogle nye job

effekten af vedtagelsen af finansloven er at arbejdsudbuddet reduceres med fire tusind så hvad det er for tyvetusind job

pernille rosenkrantz theil her taler om synes jeg vi har krav på at få at vide

det står i hvert fald hen i det uvisse for mig

arbejdsudbud ikke betyder at man

et sådant arbejdsudbud hvis det er forkert

er en masse mennesker til rådighed for arbejdsgiverne hvordan kan et arbejdsudbud så i sig selv generere

flere arbejdsløse

i hvordan markedsøkonomi hænger sammen men det er noget med udbud og efterspørgsel

jeg tror ikke jeg vil kaste mig videre ud i det

det samme udgangspunkt jeg er nemlig tilhænger af

men det må jeg forstå at

er efter min opfattelse korrekt

herre christian juhl beskriver begrebet arbejdsudbud

men jeg vil sådan set næsten anbefale herre christian juhl at konsultere

fagkundskaben i universitetsverdenen eller andre steder

sådan meget hvad kan man sige litterær definition af arbejdsudbud min er ren og skær politisk det vedstår jeg

det er ikke særlig betryggende

jeg prøve en gang til på en anden måde

hvis der så er tohundredetusind arbejdsløse eller tohundredetusind i arbejdsudbud

gerne vil have et arbejde og der ingen efterspørgsel er skal vi så koncentrere os om

koncentrere os om at

jeg er faktisk af den opfattelse at der er efterspørgsel efter arbejdskraft i danmark der er jo tusinder af jobskift hver uge

og der er jobskift der er en rotation der er en fleksibilitet som jo karakteriserer det danske arbejdsmarked og som jeg mener at vi skal holde fast i så hvis

herre christian juhls spørgsmål er henledt til det danske arbejdsmarked

mener ikke det har nogen sammenhæng med det danske arbejdsmarked overhovedet al den stund at jeg er af den opfattelse at der er en efterspørgsel efter arbejdskraft og den efterspørgsel efter arbejdskraft ved vi alle vil stige i årene fremover på grund af den demografiske udvikling hvis herre christian juhl gjorde sig den anstrengelse

se på hvilken demografisk udfordring

men en stor del af hele den vestlige verden står over for hvor vi har en voksende en voksende gruppe af ældre medborgere og vi har en mindre en mindre gruppe af yngre medborgere som skal være med til at forsørge den ældre gruppe så vil herre christian juhl se at der

en forskydning men igen forudsætter vi at herre christian juhl gider slå op i

i arbejde og for at arbejdspladser i danmark

kommer arbejdspladserne af sig selv

på længere sigt i danmark er mangel på arbejdskraft og derfor ønsker vi at gennemføre reformer i det danske samfund vi lagde ud med tilbagetrækningsreformen som jeg er rigtig rigtig glad for

valgte at stemme for selv om man var gået til valg på det stik

er nødvendig tilbagetrækningsreformen bidrager med tredstusind fuldtidspersoner til arbejdsstyrken altså udvider arbejdsudbuddet det har fru ane halsboe larsen stemt for nøjagtigt som jeg selv har fru ane halsboe larsen er medlem af et regeringsparti der i sit regeringsgrundlag

tredstusind som tilbagetrækningsreformen og den dagpengereform som socialdemokraterne også tidligere var imod bidrager med så vil regeringen gennemføre yderligere reformer som vil bidrage med femoghalvtredstusind til arbejdsudbuddet så jeg tror nok

handler om at sikre at vi har den arbejdskraft til rådighed som vi har brug for

i vores finanslov og derfor er vi utrolig optaget af i øjeblikket at få landet en energiaftale der vil skaffe tusindvis af nye arbejdspladser

at det stigende antal arbejdsløse også vil betyde et stigende antal job

sådan at vi kan komme det her voksende problem til livs

fordi i de seneste par år

så hvordan en stigende arbejdsløshed skal føre til flere job

det her og nu drejer sig om at sikre at vi får skabt arbejdspladser i danmark og at vi fører en politik som ikke sender yderligere arbejdspladser

derfor er det for mig fuldstændig ubegribeligt at fru ane halsboe larsen er med i et regeringsparti der altså har lavet en finanslovaftale som betyder at vi øger skatter og afgifter med mere end fem milliard kroner

men gør noget stik modsat det hænger ikke sammen

under anden og tredje behandling deltog regeringspartierne desværre ikke i debatten men under førstebehandlingen blev

den offentlige forsørgelse der kan jeg forsikre fru maja panduro om at det ønsker vi ikke vi ønsker at fastholde et velfærdssamfund hvor vi tager os af de svage og dem der har brug for hjælp og vi ønsker at fastholde et kontanthjælpssystem

hvis man mister sit forsørgelsesgrundlag midlertidigt kan blive forsørget hvis ikke man kan tage vare på sig selv

også igennem de sidste ti år

venstres ordfører får det til at lyde

til de mennesker som

vi lægger op til at få genindført den lovgivning som virkede frem til den første januar i år og som vi ved virkede vi ved også at den lovgivning som fru maja panduro har stemt for vil få negative konsekvenser på arbejdsudbuddet altså vil betyde at det for tusinder af mennesker bedre kan betale sig ikke at være i arbejde frem for at være i arbejde jeg ville ellers rigtig gerne svare på fru maja panduros første spørgsmål

hvad vi kunne i de år vi havde ansvaret for gennem den aktive arbejdsmarkedspolitik at stille helt nye krav til ledige hvad enten de var i dagpengesystemet eller kontanthjælpssystemet igen kan jeg konstatere at regeringen desværre gør det stik modsatte med den finanslovaftale som regeringen har indgået med enhedslisten

lovforslag som vi skal behandle i næste uge som faktisk betyder at man

på den aktive arbejdsmarkedspolitik over for de allersvageste ledige de allersvageste ledige får nu lov til at blive parkeret en år på kontanthjælp uden at de får ret til et aktiveringstilbud det synes jeg

lade en stor gruppe svage ledige i stikken frem for at give dem mulighed for at komme tilbage på arbejdsmarkedet

herre lennart damsbo andersen

i socialdemokratiet er vi glade for at vi får mulighed for at diskutere hvad det er der skal gøre at det kan betale sig at arbejde i danmark

vil gerne kvittere for at spørgsmålet er rejst vi har i en årrække været vidner til at der

en stor del af befolkningen der har været holdt ude af arbejdsmarkedet af den ene eller den anden årsag på trods af at vi har haft noget nær fuld beskæftigelse og på trods af at den tidligere regering valgte at nedsætte ydelserne til de allersvageste

uden for arbejdsmarkedet og det selv om den førte politik var kynisk og ifølge

opgørelser direkte fattigdomsskabende vi ved

er bydende nødvendigt for danmark at der kommer flere hænder på arbejdsmarkedet så der fremover også kan blive råd til den velfærd vi gerne vil have og vi ved at jo længere tid man bliver holdt uden for arbejdsmarkedet desto sværere bliver det at komme tilbage igen derfor er det nødvendigt med reformer der sikrer at flere kommer i gang at ledighedsperioder bliver brugt fornuftigt til at forberede sig til det næste job at de unge ikke lades i stikken men med udgangspunkt i ret og pligt får taget den uddannelse de ønsker sig

kan betale sig at arbejde i socialdemokratiet er vi glade for

med de øvrige regeringspartier og enhedslisten

har afskaffet de laveste ydelser dermed har vi sikret at der er færre der på grund af dårlig økonomi

skatteområdet det skal kunne betale sig at arbejde og det kræver først og fremmest at der er et arbejde derfor er det fantastisk vigtigt at regeringen har sat en kickstart af den danske økonomi i gang så der bliver skabt rigtige job derude i virkeligheden

med til at skabe en positiv fremtid for en del af

og job der kan give flere en tro på fremtiden og give et positivt pust

så skal der naturligvis være en gulerod til dem der går i arbejde og den skattereform der i øjeblikket lægges op til er med skatteministerens egne ord netop målrettet

de laveste indkomster og dermed mod de brancher hvor der knokles allermest kassedamen sosu assistenten og skraldemanden får alle sammen en omlægning af deres skat så de i langt de fleste tilfælde har stort udbytte af at være i arbejde frem for at være på dagpenge eller kontanthjælp det giver rigtig god mening at lade de lavestlønnede få de største lettelser for på den måde at gøre springet fra overførselsindkomst til egen optjent løn større så med et kontanthjælps og dagpengesystem baseret på ret og pligt

flere hænder på arbejdsmarkedet og et skattesystem der belønner dem der går på arbejde vil danmark stå godt rustet til de udfordringer der kommer

radikale venstre sf og enhedslisten fremsætte et forslag til vedtagelse

at regeringen arbejder på at skabe nye arbejdspladser og uddannelsespladser og at det danske arbejdsmarkedssystem baseres på ret og pligt at regeringen lægger op til en kontanthjælpsreform så flere kontanthjælpsmodtagere kommer i uddannelse eller arbejde

der gøres en særlig indsats for at etablere muligheder

unge ledige at regeringen ligeledes lægger op til en reform af skattesystemet og at regeringen således vil fremme en udvikling hvor flere kommer i uddannelse eller arbejde samtidig med at regeringen ikke vil acceptere at socialt udsatte lades i stikken og fastholdes i fattigdom i årevis

fremsat et forslag til vedtagelse som vil indgå i de

en række bemærkninger og den første er

hvordan de ville sikre at det bedre skulle kunne betale sig at arbejde

jeg hørte noget om den plan i herre lennart damsbo andersens indlæg her

så venlig at redegøre for hvad det er for en plan socialdemokraterne har måske er det sådan en olsen banden plan

mulighed for at redegøre for planen jeg skal såmænd gerne gøre det nu og jeg synes at ministeren gjorde det ganske glimrende før

at afskaffe de fattigdomsskabende ydelser og det har vi gjort

starthjælp som i fremtiden ikke vil tage et arbejde

ikke anfægte det er sandsynligvis rigtigt men det skal man jo

holde op imod at der er rigtig rigtig mange tusind mennesker som

løftet ud af den ved at vi har ændret på de her ydelser det er vi faktisk rigtig rigtig godt tilfredse med og

det er også det vi står og snakker om her

er kommet med så det er jo lidt spændende men lad det nu ligge

frit valg om man vil arbejde

at gå på dagpenge eller kontanthjælp og

at passe sit arbejde og og få sin løn når man for eksempel er

der simpelt hen gør alt hvad de kan for at prøve

kontanthjælp og skal ud at søge arbejde

er det en enlig på kontanthjælp er det en enlig med ét barn der

et par med ét barn med to børn eller med tre børn hvem er det helt præcis

når ordføreren har været med til at afskaffe de her vel vidende at det holder nogle af de her mennesker

hvert fald enige om at vi skal have nogen til at kigge på

olsen kan gå ind og sætte en finger på nøjagtig hvor det er men man kan jo godt have en fornemmelse af

rådighedsbeløb på to tusind tre tusind kroner om måneden er det nok i nærheden af den ende hvor man

jeg skal ikke kunne sige om de andre er det jeg tror helt bestemt at der er masser af mennesker som

ikke er fattige det vil jeg ikke afvise

dumt at argumentere sådan men der er også mennesker der er fattige og det har ikke kun noget at gøre med hvor mange penge man har til rådighed det har også

har diskuteret tidligere så jeg vil ikke sætte en finger og

sige nøjagtig hvilken stand man skal

ydelse så må det være muligt for ordføreren at svare på

er det par med to børn hvem er det helt konkret som er fattig

tage på ferie den familie på kontanthjælp hvor der ikke er råd til

give børnene julegaver den familie på kontanthjælp hvor det er sådan at børnene ikke kan deltage i børnefødselsdage fordi der ikke er råd til at de kan få gaver med dem synes jeg

vedtaget og bliver implementeret så

til den store plan hvad skal der ske

vi kommer til at diskutere nogle af reformerne

kalenderår er jeg helt sikker på

startede med at anerkende i forhold til at forespørgselen er

hverken i regeringspartierne eller i regeringen der sidder på hænderne i den her sag

har jo sagt at rådighedskravet til ledige skal strammes

arbejde for sin kontanthjælp og dermed vise at man er i stand til at arbejde og dermed kan få sin kontanthjælp

at man skal øge tilskyndelsen til at arbejde for mennesker på kontanthjælp

tolvtusinde og nihundrede kroner til

på ingen måde kan betale sig at arbejde

at man indførte kontanthjælpsloftet det vil sige

den modsatte vej der bliver ikke mindre beskæftigelse den anden del

vil sige man skal glæde sig til at vi får en skattereform der gør det mere attraktivt at arbejde frem for at

man så opleve at der er mennesker

går på arbejde om morgenen klokken syv tredive betaler deres egen frokost betaler deres transport de skal så opleve at de

det har man når man er en familie på kontanthjælp jeg synes bare ikke det hænger sammen

arbejde siger socialdemokraterne ja

nu

vil

konkrete svar til de mange familier der må

sidste år da

vi snakker om under en procent så for den samlede

er man slet ikke ude i det her der hvor vi er henne

er det normale arbejde i folketinget at der skal foregå nogle forhandlinger så skal det rejses her i salen og så skal det besluttes her og det tager en vis tid jeg håber også på at

når man har skabt tyvetusind nye arbejdspladser må det jo selvfølgelig fremgå af den statistik der udarbejdes på det her område at der er kommet tyvetusind flere arbejdspladser det var mit ene spørgsmål

være i arbejde det behøver vi ikke at diskutere

får endnu flere i gang de tyvetusind

der blev nævnt tidligere er ikke tyvetusind personer der er i arbejde i dag men det er tyvetusind job som bliver skabt ved den finanslov

to tre år hvis de kommer det er jo

er man laver et lovforslag

forøger arbejdsløsheden

det er fald ikke det man hævder

skamme sig ja vi har lavet et lovforslag som sender fire tusind flere ud i arbejdsløshed

ved at vi afskaffer fattigdomsydelserne

jeg vil da ikke begynde at diskutere tallene men det kan jeg forstå at

anfægter de tyvetusind så vil jeg da også anfægte de tre tusind altså enten tror vi på de tal der

er lagt frem i udvalgene eller også gør vi det ikke det må være den måde vi diskuterer på jeg har ikke anfægtet nogle af dem men det kan jeg forstå

og det er det sådan set stadig i dag der kan være år

om man skal spise mad og købe tøj eller tage på ferie for de må jo også foretage en prioritering det er jeg fuldstændig klar over

kender i hvert fald familier der synes jeg har rigeligt råd til både at købe tøj og mad og alle

prioriterer på en måske

lidt underlig måde og derfor ikke har råd til at tage på ferie

spørgeren ret i at der kan være mange nuancer i alt det her derfor synes jeg faktisk også når vi diskuterer fattigdom

rigtig rigtig rart at vi får sat nogle mennesker til at kigge på

kan drøfte det herinde uden at

efterhånden nogle måneders debat

offentlige ikke er små

men der er familier

er også familier hvor forældrene bruger for meget af husstandens indkomst på

er familier der på anden måde er omfattet af en form for elendighed som ikke udspringer af

offentlige gør dem fattige men som udspringer af at de sådan lever uhensigtsmæssigt i

dem selv og deres børn

årsagen til at vi har lagt os fast på at den laveste ydelse man skal have

det på kontanthjælpsniveau og så skal vi ikke diskutere om det er fem hundrede kroner under eller tusind kroner under eller to tusind kroner under det er kontanthjælpsniveau

har vi haft hos os og det behøver vi ikke diskutere mere det er der vi vil lægge niveauet det vigtige her og det håber jeg også at spørgeren er enig i

er sådan set at vi får skabt en situation hvor der er nogle flere job hvor der er bedre mulighed for at komme i gang med en uddannelse sådan at der er færre mennesker der bliver hensat til

de ydelser det må da være det afgørende og det håber jeg

så er det ordføreren for dansk folkeparti herre bent bøgsted

det er en lidt interessant debat der er her i dag

fattigdomskriterier

har råd til at tage på en ferie jeg har tidligere sagt at man ikke

oplevet at man ikke havde råd til at tage på ferie i sin barndom jamen altså

nok indrømme at

man ikke bruge som kriterium for at bedømme sådan noget

betale sig at arbejde

jo visse ting der skal til vi har i dansk

få mere på en overførselsindkomst end man kan få ved at tage et job

både dagpenge og kontanthjælp det er ikke rimeligt

dagpenge på barseldagpenge

mere med hjem ved at komme tilbage på

for høje eller er de ikke så

og priserne stiger i butikkerne hver gang

lønningerne stiger får alle priserne et hak opad og så har man lige

til sig selv alligevel

visse ting man skal gøre når man skal

klare jeg tror på at

enkelte skal også forstå at man skal tilpasse sig

når man kommer ud i en virksomhed

særbehandling det kan være mange ting det kan være lige fra påklædning

er ikke rimeligt når man kommer ud på en arbejdsplads så

det kan være et spørgsmål om den påklædning man

ikke sikkert at arbejdsgiveren vil have sådan en til at gå i en butik der er mange ting man skal tage fat på

kontanthjælp vi skal have dem til at forstå

tilpasse sig det arbejdsmarked man har man har en bestemt arbejdsmarkedskultur på mange virksomheder det kan ikke hjælpe

man gøre som man vil i sit eget hjem det vil jeg ikke blande mig i

det her med det var socialministeren der var

der er egentlig mange man har friheden til at gøre hvad man vil der er samværet med andre tilfredsheden med at klare sig selv og man får mere selvværd

gevinster ved at

betyder rigtig meget det gør det i hvert fald for mig selv og

et andet punkt

vi også skal se på i det her tilfælde

betale sig at arbejde er de her påstande

været den tror jeg treogtyvende januar

branchen udelukker dansk arbejdskraft og bevidst ansætter

ikke en idé om ministeren lavede en tilbundsgående undersøgelse af de påstande

må være højere end mindstelønnen sagens kerne er at

faktisk desværre er arbejde i danmark

en lavere løn end det man får i dagpenge

bent bøgsted er det dansk folkepartis mening

den maksimale dagpengesats

gives til folk der ikke kan være på arbejdsmarkedet på grund af sygdom

man ikke sammenligne med det her det her drejer sig om at folk der er ledige og står til rådighed for arbejdsmarkedet kan tage et job

med kontanthjælp når man kigger på den carinasag som herre eigil andersens kære kollega

hvis man vil sætte dagpengesatsen

nemlig at ingen social ydelse må være højere end løn for arbejde i danmark

eksempelvis dagpengesatsen

over ethundredetusind arbejdsløse

jeg har sagt at man ikke skal kunne få mere på en social ydelse

at lave om på men førtidspension og dagpenge har vi ikke på noget som helst

tidspunkt haft i tankerne

vil vi gerne tilbage til det der var

skal være økonomisk attraktivt at komme til danmark i stedet for at blive hjemme i det land hvor man nu kommer fra og hvor man skal yde en indsats

dagpengesatserne eller førtidspensionssatserne eller nogen som helst ting at gøre tværtimod fik dansk folkeparti hævet den mellemste førtidspension på den gamle ordning modsat

ingen ydelser skal være højere end mindstelønnen

men

gå på overførselsindkomst det vil sige

så vidt jeg erindrer

at tage et job til mindstelønnen

dagpenge

en mærkelig vinkling at tage dagpengene

det er nede fra spørgeren

ikke i tankerne at der skal ændres på dagpengene vi snakker om

kontanthjælp det er det det drejer sig om

da været problemer i al den tid

kontanthjælpen har eksisteret det er ikke så lang tid siden jeg har snakket med en

på kontanthjælp siden nitten to og firs og på førtidspension fra to tusind og syv så der

under de tidligere regeringer

vk regeringen men også

halvfemserne under nyrupregeringen

kommer næsten til at lyde sådan når man nu skal til

når de skal ud at søge arbejde og det er mange gange nogle der

ud når de skal ud at søge arbejde det kan altså ikke hjælpe

søge arbejde så får man ikke job i en butik det er helt sikkert det er også vanskeligt i en

produktionsvirksomhed så det er ikke

om arbejdspladsen ikke også skal tilpasse sig vores krav når vi kommer ud for eksempel med mindstelønninger og pension og ferieloven

hvis en arbejdsgiver er for ynkelig i sine tilbud at sige nej tak dig springer jeg over

sidste spørgsmål hvis tiden er til det

mennesker i sin omgangskreds der har taget arbejde selv om det

søge arbejde det er jeg ret overbevist om

nødt til man er nødt til at kigge på sig selv når man skal ud

rigtig rigtig dårlige forhold i en virksomhed selvfølgelig skal man ikke det så er det andre tiltag

der skal til og jeg har også tidligere sagt

har jeg ingen problemer med

forholdene er helt elendige betyder det så at herre bent bøgsted mener det er en gyldig grund hvis man

som kontanthjælpsmodtager bliver anvist en arbejdsplads og der er rigtig dårlige vilkår og en rigtig dårlig arbejdsgiver

så i orden at man siger nej det er sgu for dårlige vilkår det vil jeg ikke arbejde under

undersøgt hvilke forhold der er i den virksomhed det

i hvert fald se på hvad det er for en type firma

hvis ministeren var interesseret i det og ville gøre

og undersøge de påstande der er i

3f så påstår at det ikke passer men at branchen bevidst udelukker dansk arbejdskraft

fordi de er billigere og de protesterer ikke så meget det er sådan

rengøringsfirmaer der underbyder

bliver ansat er måske af anden etnisk herkomst de skal arbejde fire timer

at arbejdsmarkedsstyrelsen faktisk har undersøgt de her

kan få besat ledige stillinger i rengøringsbranchen

men den undersøgelse viser at det jo kun var ganske få virksomheder kun tre procent af virksomhederne der ikke kunne få besat stillingerne og undersøgelsen siger ikke noget om hvad arbejdsgiverne rent faktisk har gjort for at få dem besat eller hvorfor stillingerne ikke er

herre bent bøgsted om han er enig med mig i at så taler vi nok om et meget meget

protesterer så meget

jeg har ikke helt styr på om det indgår i

det kunne jo godt være at de sagtens kan få arbejdskraft men

så har de jo alligevel ingen problemer

dagpengene ville han ikke røre ved så jeg tror det er kontanthjælpsmodtagere

hvor mange penge skal man tjene ved at gå på arbejde i forhold til

på kontanthjælp end man kan få

den overenskomstbestemte mindsteløn og jeg kan ikke lige huske om det er en hundrede og

er den overenskomstmæssige

hvor meget tjener man så i forhold til hvad man

over tusind kroner mere om måneden er det ikke meget godt eller mener herre bent bøgsted at kontanthjælpen skal sættes længere ned

han har samme indstilling som venstre samme mening som venstre om at jo færre penge en kontanthjælpsmodtager får jo hurtigere kommer

har den mening hvorfor man så ikke bare

eller ikke får arbejde alt efter hvor høj kontanthjælpen er

viser undersøgelser også

så meget på kontanthjælp det passer mig fint

vi går fint her på socialen det er helt fint

bare den holdning at man ikke skulle kunne få mere ud af at

på kontanthjælp end man kan få ved at tage et job til mindstelønnen det er sådan en generel holdning vi har og den har vi aldrig afveget

på en helt anden måde vi skal have arbejdsgiverne mere med ind i

at åbne op for at lave aftaler om at

ikke hjælpe bare at sige at de skal søge de her job vi nødt til at have

flere job til alle de her kontanthjælpsmodtagere der skal tages i hånden for at komme ud

i ti år og været styrmand for den tidligere regering der skete der ikke noget

vil jo godt vide hvad de har af ideer og tanker nu for

skete et ret stort fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere

rigtig mange i job og så kom krisen det kan godt være at det er

spørgerens næse forbi at der kom en krise der gjorde at det

uhyggelig vanskeligt for arbejdsgivere at ansætte flere folk de begyndte at afskedige folk og nogle af dem der ryger først

kontanthjælpsmodtagere der så ikke lige kan gå ud og finde et job det er fleksjobmodtagere der har svært

har været en krise vi er i en krise nu og nu skal vi fremad men det eneste der ikke hjælper

og regeringen sammen med enhedslisten har gjort

ordføreren om om venstre havde nogle bud på hvad man kunne gøre for at

mere attraktivt at have et arbejde frem for

bent bøgsted om dansk folkeparti ud over det svar

så har nogle andre bud på hvordan

er da i hvert fald at sikre at virksomhederne

der fjerner arbejdspladser vi har set at

så heldige at skatteministeren trods alt fortalte at

en mere direkte formidling og det gælder såmænd både

dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere hvis arbejdspladserne

at no bent bøgsted om dansk folkeparti så ville have stemt for det dengang men

det som jeg synes der er meget mere interessant at vide

i forbindelse med debatten her og

den diskussion der har været i de seneste uger har overvejet om det ville være attraktivt for dansk folkeparti at deltage i

folk ud på arbejdsmarkedet

inviteret til forhandlingerne kommer dansk

forbedret det er klart

i hvert fald ikke men får vi en invitation

man fra

lofter som den borgerlige regering

af at regeringen nu har afskaffet de her lave kontanthjælpsydelser så kan man

var der under den borgerlige regering og at arbejdsmarkedspolitikken

vi kan i hvert fald se at rigsrevisionen

milliard kroner

arbejdsløse fordi aktiveringen simpelt hen ikke virkede til sammenligning kostede det

er det virkelig så forkert at

med i de fleste af de aktiveringsreglerne der ligger der er er aftaler tilbage fra to tusind og to hvor socialdemokratiet af hovedforhandlerne og det går jeg ud fra

stadig væk er gældende der ligger i hvert fald forlig på området vedrørende mange af aktiveringsreglerne som

havde førstebehandlingen af den første pakke

i går og

radikale venstre konservative dansk

det skal kunne betale sig at arbejde

det kan betale sig at arbejde bør være en af de helt centrale grundsten i vores velfærdssamfund derfor bør vi bestræbe os på hele tiden at indrette vores politik således at det for den enkelte kan betale sig

end ikke at være det

i den arbejdsdygtige alder modtager ydelser fra samfundet vi er stolte af vores velfærdssamfund vi hylder vores velfærdssamfund vi kan så være uenige om niveauet og prioriteringen og om enkeltelementer skal være her eller ej men ingen af folketingets partier ønsker mig bekendt at tilbagerulle eller afmontere velfærdssamfundet

mener jeg at vi er ude på et skråplan hvis vi når til en tilstand i vores samfund hvor der ikke er privatøkonomisk forskel mellem at være i beskæftigelse og ikke at være det men hvad er

realiteterne så egentlig kan det betale sig at arbejde

jeg mener er så grundlæggende

for hele finansieringen for hele fundamentet for

kan det så betale sig at arbejde ja det kan det faktisk for over fem og halvfems procent af danskerne kan det faktisk betale sig at arbejde tal fra beskæftigelsesministeriet viser at i to tusind og elleve

procent af arbejdsstyrken svarende til over

to millioner mennesker to to millioner danskere en gevinst på mere end tusind kroner om måneden

gevinst om den er stor nok om den skal være på to tusind

men i hvert fald er der en klar gevinst

jeg mener så at det er relevant at diskutere initiativer der kan få flere med så tallet kan blive endnu tættere på de hundrede

men realiteterne tallene fakta driver en totempæl igennem myten om

kan betale sig at arbejde i danmark forudsætningen for en sober og saglig debat om incitamenterne til at arbejde og være i beskæftigelse fordrer naturligvis at vi tager udgangspunkt i fakta og ikke kolporterer myter som kun har sparsom berøring med virkeligheden

jeg anfægter ikke at man altid vil kunne finde eksempler på personer fra den virkelige verden som måske ikke har den store lyst til at skifte kontanthjælpen ud med et job men generelt

det at være på kontanthjælp ikke nogen fest der kan være personer som måske tøver lidt med

oprigtigt jobsøgende måske fordi de mangler selvtillid efter lang tids fravær fra arbejdsmarkedet

der kan være så mange andre ting men de fleste mennesker vil jo gerne arbejde derfor er det også rigtig vigtigt hele tiden at betone ret og pligt til arbejde jeg erkender også at der selvfølgelig findes personer som ikke ønsker at påtage sig lavtlønsjob

her mener jeg klart at vi skal sige at hvis man er på kontanthjælp og er arbejdsmarkedsparat og er i stand til at påtage sig et arbejde så skal man også påtage sig arbejdet

se på rådighedsreglerne og se på om de er

vi vil hellere se på rådighedsregler

generelle billede frem med at man skal beskære ydelserne

sige at vi skal tilbyde de lavtlønnede eller de danskere der ligger lidt i lavtlønsområdet når de er jobsøgende ordentlige vilkår

arbejdsmarkedet det nytter ikke noget

det man mener er rimelige arbejdsvilkår samlet set handler om at finde den rigtige balance mellem ordentlige forsørgelsesvilkår og tilskyndelse til at arbejde vi må ikke glemme at rigtig mange mennesker på kontanthjælp har problemer ud over ledighed som beskæftigelsesministeren også

helt overordnet at opretholde denne balance kræver en reel og fordomsfri debat om vores førte politik når det gælder vores socialpolitik vores arbejdsmarkedspolitik og vores skattepolitik og den debat er

har talt meget om reformer og

skal ind i sådan nogle reformer således

når jeg siger reformer når det handler om

vi jo tale om en skattereform som jo også er rigtig vigtig

jo helt enig med skatteministeren i at vi skal sikre at flere kommer i beskæftigelse

indholdet nu må ordføreren kunne fortælle os

hvad de radikales mål er med at lave en skattereform således at det bliver mere attraktivt at tage et arbejde væk med alle fraserne og kom så med indholdet det er det vi venter på

at den magelighed som venstre har haft i hængekøjen måske er ved at ændre sig til lidt arbejdsomhed og det

det vi skal se på i forhold til

skal skærpe vores

er det sådan at

jobcentrene er gode nok til at anvise job

man har match mellem ledige borgere og

det handler også om at sænke skatten markant på arbejde

betale sig at arbejde og så siger

jeg godt spørge den radikale

gå på arbejde og være i beskæftigelse frem for ikke at være det men vi skal også se på at der kan være og det jeg også inde på i min

få hjørner og det skal vi selvfølgelig adressere ved en kontanthjælpsreform jeg noterer mig at tal fra beskæftigelsesministeriet viser at

for syv ud af ti kontanthjælpsmodtagere kan betale sig at arbejde så er der de resterende som vi skal kigge på men derudover

det er jo også det her med

huske at der er to sider af den her sag

arbejde skal man vel have noget arbejde til dem

er at når vi har et arbejdsmarked

også tale om et marked

ikke sådan at vi fra centralt hold her fra

kan diktere

virker optimalt det jeg mener

en myte at tro at fordi vi har arbejdsløshed

det der er sket under den nuværende krise

at antallet af jobåbninger

ned i kadence så vi har jo det paradoks

at gennemføre en erhvervspolitik en skattepolitik som gør at vi også booster væksten men om få år vil vi jo mangle arbejdskraft

som ligger langt under det der er normalt på arbejdsmarkedet den udtalelse vil jeg gerne kvittere for hvis ellers

det jeg vil spørge til er det ordføreren siger at det er nødvendigt at kigge på rådighedsreglerne det forstår jeg sådan

så vil jeg gerne høre hvad er egentlig baggrunden for at det skulle være nødvendigt at stramme dem der vil jeg igen henvise til den rapport fra arbejdsmarkedsstyrelsen

tre procent af virksomhederne

at de ikke har kunnet få besat en stilling rapporten fortæller ikke noget om hvorfor og hvad arbejdsgiverne rent faktisk har gjort om de har gjort noget

at vi har noget problem med at få besat

vi ved ikke hvad de arbejdsgivere rent faktisk har gjort så hvad er baggrunden for at vi skulle stramme rådighedsreglerne

det jeg er blevet fortalt så

betale sig at arbejde og det vil de fleste gerne men der er givetvis

mener jeg også vi har set eksempler på hjørner af arbejdsmarkedet og eksempler fra arbejdsmarkedet som tyder på som indikerer at der er personer som

det betyder så at vi ville forsømme vores opgave hvis ikke vi adresserede også de hjørner af arbejdsmarkedet det ville jo netop være

rapporten siger faktisk noget om volumen det drejer sig om cirka otte tusind stillinger

procent hvis det er sådan at arbejdsgiverne rent faktisk har gjort en hel masse og en masse mennesker

snakke med de arbejdsgivere og de så har sagt nej så kan der være et problem medmindre det er begrundet i at det er meget dårlige vilkår så er vi jo enige om at så kan man ikke rigtig bebrejde nogen men jeg jeg

at stramme rådighedsreglerne jeg synes i at den her rapport kan bruges til

spørge det er vel sådan at hvis man strammer rådighedsreglerne ud over det som de er i dag

ikke kun en eller anden hypotetisk lille gruppe som måske har lidt svært ved at få lettet røven

den viden vi har til rådighed de rapporter og de meldinger vi har til rådighed som må udgøre grundlaget for

må det ikke blive der er jo kontanthjælpsmodtagere som godt kan arbejde men som måske

over for de skal måske anvises nogle uddannelsesforløb så det er vigtigt

nuancere vores arbejdsmarkedspolitik

det er et strukturelt problem i

vil alle stillinger være besat der vil altid være flere former for ledighed ventearbejdsløshed og andre former for arbejdsløshed som indikerer at det tager lidt tid før der er et match mellem udbudte stillinger og

det er det man kalder et paradoksproblem og det vil vi altid opleve på arbejdsmarkedet uanset om der er højkonjunktur eller lavkonjunktur

har en gevinst på mindre end tusind kroner ved at

tidligt tidspunkt eller arbejder sent på natten en hån at der kun er halvtreds kroner i forskel til den kontanthjælpsmodtager som ordføreren lige omtalte

ligger mageligt derhjemme og ikke vil arbejde det gælder

de fleste at de gerne vil arbejde

der håber jeg også at de konservative

omsider kommer ud af starthullerne og vil være med til at

meget betydende parti i regeringen om ikke det mest betydende når det kommer

om ordføreren måske kunne løfte lidt af sløret

sikre at vi har nogle rådighedsregler som gør

påtager sig et job når de bliver anvist et job

er slappe jeg siger bare at det er vigtigt at

arbejdsmarkedsparate og som måske mangler det sidste kærlige skub og så de kontanthjælpsmodtagere som har langt flere udfordringer ud over bare ledighed og der er det vigtigt at vi på den måde

en mere direkte formidling af job til kontanthjælpsmodtagere

samarbejde i gang med arbejdsgiveren om at lave en mere direkte formidling i stedet for bare at sende

kunne sige her er der et job til dig og det ved vi du

det noget som den radikale ordfører synes

det jeg kan høre på spørgeren er at spørgeren nu nu fortryder de sidste ti års arbejdsmarkedspolitik som har handlet om at piske de ledige

at skabe mere og mere bureaukrati sådan at

til sidst blev sovset ind i papirbunker og det der er værre så

spørgeren nu tager et nødvendigt opgør med

selv når jobcentrene visiterer nogle ud på en

det kan være til noget

så oplever de her arbejdsgivere

dukker de her mennesker ikke længere op og

er jo rådighedsproblemer går jeg ud fra hvordan vil man løse

problemet er jo at for den kontanthjælpsmodtager som bliver visiteret ud i

at man bliver hjemme eller at der måske er et eller andet der gør det mere attraktivt at sige at nu har man fået ondt i knæet eller hvad det er

som synes det er attraktivt at være derhjemme

arbejde så den køber jeg ikke men men

ikke blive sådan en sort hvid opdeling i folketinget jeg

ikke stå og afvise at der kan være personer

påtage sig et job i bestemte

set eksempler på og hørt eksempler på men det skyldes ikke så meget

var inde på manglende selvtillid

nu har været dømt ude af arbejdsmarkedet i mange år kan jeg nu klare det

det er alt for firkantede at stille det sådan op jeg tror bare ikke

konfirmeret af de undersøgelser og de ekspertudsagn der

at være i arbejde der er omkring ethundrede og firstusind som får mindre end to tusind kroner ud af at være på arbejde

et særlig stort incitament til at være i arbejde dertil skal jo så lægges at man har nogle omkostninger ved at gå på arbejde

liberal alliance som jo ellers ynder at hylde princippet om

se på dynamiske effekter har en meget stationær tilgang til tingene når det handler om arbejdsmarkedspolitik for det kan godt være at der er rigtig mange mennesker som kun

tusind kroner i gevinst ved at være i beskæftigelse

bare bliver på det samme lønstadie når de er kommet ind på arbejdsmarkedet

også noget dynamik der

spørgeren jo også adresserer nu er faktisk

jo er højere for mange lavtlønnede så

i det videre reformarbejde i forhold til

udtalte fru marianne jelved formanden for

finansudvalg at det er et problem

såfremt den ene ønsker at skifte kontanthjælpen ud med en lønindtægt

for at være et problem deri er jeg fuldstændig enig og jeg skal bare sådan for en ordens skyld

radikale venstres ordfører om ordføreren også

jo har antydet

at der er hjørner af arbejdsmarkedet hvor der kan være incitamentproblemer det er jo ikke det at vi afskaffede de såkaldte fattigdomsydelser der er problemet

yderligere er blevet forværret med vedtagelsen af l seks og tredive og derfor vil jeg gerne spørge

hvad vil det radikale venstre gøre for at imødekomme det som fru marianne jelved peger på som et problem altså hvad vil man gøre for at rette op på de yderligere forvridninger som vedtagelsen af l seks og tredive har forårsaget

resignerer på den måde og har den lidt resignerende tilgang til tingene for det første

noget som venstre ellers hylder i forhold til om man vil tage et arbejde eller ej altså selv hvis man nu tager det billede som oppositionen har brugt rigtig mange gange det er

den ene halvdel af et par skal

det er jo ikke nok at kun den ene skal arbejde

for at gå rundt om den varme grød derfor synes jeg det

jeg vil give to eksempler

og at man ikke har noget ønske om at komme ud af det fordi man har

at være hjemmegående husmor et andet eksempel er

så vidt jeg husker ingeniørstuderende i københavn om de ville foretrække dimittendsatsen i københavn efter endt uddannelse frem for

flytte hele vejen over til vestjylland og få et ingeniørarbejde

holde proportionerne for øje for langt de fleste kan det godt betale sig at arbejde og langt de fleste vil gerne arbejde så

at der er hjørner og

skal vi jo ind og adressere de hjørner i stedet for

skyde med spredehagl der kan være noget i forhold til den geografiske mobilitet

nok og det skal vi så kigge på der kan være noget i forhold til at der er nogle

for nogle kontanthjælpsmodtagere og det må vi så også adressere

derfor jeg siger at det kan være nødvendigt

se på en kontanthjælpsreform

men at gøre det til et spørgsmål om enten eller mener jeg er en noget firkantet måde

ønsker at arbejde men som ikke i øjeblikket

der andre mennesker som måske godt kunne finde et arbejde men som ikke ønsker

at ansætte vedkommende og så har man

skulle stå til rådighed for arbejdsmarkedet med de med de rimelig stramme rådighedsregler der er

gode til at omgå systemet skal jo ikke straffe de resterende og som jeg også sagde i min ordførertale

som giver et indtryk af at der er personer der ikke vil arbejde

også gerne stramme op på dem men det er bare for at sige at

nogen fest at være på kontanthjælp og det er heller ikke

jobcenteret og at skulle stå til rådighed

været nævnt lette skatten på de mindste indtægter og dermed betyde at det i endnu højere grad kan betale sig

det er godt og det er meget glædeligt at de borgerlige partier nu også støtter skattelettelser til lavtlønnede det er jo ellers ikke noget som man har beskæftiget sig med fra borgerlig side under de ti års regeringsmagt som man lige har haft men den her problematik omkring skatten er jo ikke den alvorligste problemstilling som vi står med på arbejdsmarkedsområdet for øjeblikket det alvorligste er at der ikke er job nok der står for øjeblikket ethundrede og treogtredstusind mennesker der er klar til at tage et job hvis der altså er nogen dertil kommer sekstentusind mennesker der er klar til at tage et job på nedsat tid fordi de har været ude for en ulykke er ramt af sygdom eller er handicappede det er fleksjobbere der er godkendt til et fleksjob

arbejdsløse fleksjobbere der i alt ethundrede og nioghalvfjerdstusind mennesker som mangler et job for øjeblikket og det burde man interessere sig meget mere for fra borgerlig side hertil kommer så

syvogfirstusind mennesker på kontanthjælp som desværre ikke er arbejdsmarkedsparate de har ekstra meget brug for samfundets hjælp måske fordi de har en psykisk lidelse problemer med at indgå i en social sammenhæng

de skal hjælpes ekstra meget for at de måske på et tidspunkt kan komme ud på arbejdsmarkedet men heller ikke til dem er der job for øjeblikket det er samfundets største problem i disse år og det burde de borgerlige interessere sig meget mere for at få løst i stedet for at hetze mod arbejdsløse den nye regering gør noget ved det her

med omkring atten milliard kroner fordelt over to år og det vil skaffe job som det også er nævnt til omkring titusind mennesker i hvert af de to år

folketingets formand havde for nylig tredive års jubilæum som folketingsmedlem formanden holdt en rigtig god tale hvor der også var vigtige politiske budskaber og jeg vil tillade mig her at citere fra herre mogens lykketofts tale vi har ikke og vi skal ikke have et samfund hvor man selv kan vælge

gå på dagpenge eller kontanthjælp men vi skal heller ikke have et socialt sikkerhedsnet der ligger så lavt at selv den usleste løn giver mere den der aldrig har fået fodfæste eller som mister sit job skal ikke trykkes ned i armod men have et godt tilbud han eller hun ikke kan afslå om igen at komme i gang vi skal ikke få folk i arbejde ved at sænke mindstelønnen og de sociale ydelser men ved at løfte menneskers kvalifikationer op til at de kan få en anstændig løn det er min faste overbevisning og noget jeg har kæmpet for i alle årene og fortsat vil kæmpe for citat slut jeg mener at det er meget meget kloge ord fra folketingets formand

man har så diskuteret afskaffelsen af fattigdomsydelserne meget i den senere tid

gavn af at fattigdomsydelserne er blevet fjernet men de udgør kun en lille gruppe

er over ethundredetusind andre kontanthjælpsmodtagere hvis forhold er uændret sammenlignet med under den borgerlige regering er det dem de borgerlige vil forringe forholdene for

har vi haft en beslutning om at selv om man er på kontanthjælp og

skal de børn man har ikke vokse op i fattigdom og derfor får

ekstra per måned jeg har så forstået at

da meget spændt på om det samme også gælder for liberal alliance eller konservative jeg mener at der i den grad mangler forslag til hvad man egentlig vil gøre ved den problemstilling som man skitserer så vil jeg sige at der er mange årsager til at det at arbejde er attraktivt pengene som man tjener er et af aspekterne men det er ikke det eneste der får folk til at arbejde det er nemlig ikke spor rart at være arbejdsløs mange ledige føler sig overflødige og de føler sig menneskeligt isoleret mange arbejdsløse savner uhyggelig

have en funktion i samfundet de savner at have en opgave at udføre det at få en opgave at udføre og få en funktion er jo lige præcis det som man blandt andet også får ved at have et job og det er en af grundene til at folk synes det er dejligt at have et job og så ved vi i øvrigt også fra undersøgelser at det er en kæmpe gevinst for de fleste mennesker at man er på en arbejdsplads og har et fællesskab med kollegerne

med hensyn til at få job at man også får nogle kolleger man kan tale med

der er mange faktorer der på den her måde gør at folk gerne vil arbejde

vil den kommende skattereform medvirke til at forstærke

der er en kort bemærkning fra herre joachim b olsen

har høje mindstelønninger er en konsekvens af at man også har høje sociale ydelser og vil ordføreren erkende

som er i stand til at levere en arbejdskraft som er mindstelønnen værd

fjerner kontanthjælpsloftet

være på en arbejdsplads det er dokumenteret at folk bliver mere syge havner i sociale problemer osv

man skal have høje mindstelønninger osv men

fremhæve at liberal alliances samfundsmodel går ud på at der skal være meget større

man vil fyre en masse offentligt ansatte der så skal ud på arbejdsmarkedet og det betyder at i liberal alliances samfundsmodel vil lønningerne have

efter liberal alliances samfundsmodel vil det jo

i takt med lønningerne det er en samfundsmodel som jeg på ingen måde kan gå ind for

har regnet på den regeringen så også siden hen erkendt at den var behæftet med

har finansministeren erkendt

fører til lavere lønninger

om de får en høj løn hvis de samtidig skal betale en meget høj

til sig selv folk går op i hvad

på grund

de her forhold at vi har meget høje lønninger men de har samme levestandard i tyskland

få ordføreren til at det at vi har høje sociale ydelser og

som man påstår vil skabe tohundredetusind job at det er en plan som er ultraliberalistisk og den kan kun lade sig gøre hvis lønningerne bliver sænket særdeles kraftigt her i danmark ellers vil de mange job ikke opstå sådan hænger det

som var på seks tusind seks hundrede kroner før skat per måned seks tusind seks hundrede kroner før skat per måned

og sort arbejde vi kan på ingen måde være bekendt

det betyder at man ikke skal leve i fattigdom

eneste som vi jo kan få at vide og som debatten her i

det er noget med reformer

der eksempelvis vil komme til at ske med fattigcarina efter sådan

at fru mai henriksens parti det konservative folkeparti jo indtil for nylig har siddet i regering

et andet parti nemlig venstre og jeg tror at man

hos de konservative ved at de

den trepartiregeringen som regerer danmark for øjeblikket så derfor når det er blevet

vil det blive fremsat som regeringens forslag

mindre end tusind kroner om måneden

at de rent faktisk skal gå på arbejde og ikke bare

også for oppositionen er at der bliver fremlagt et konkret forslag

tusind kroner per måned og sådan er det af de grunde som jeg

man som arbejdsløs føler sig udenfor

man ønsker at have en funktion i samfundet man ønsker

sociale væsener og det er

har et fællesskab med nogle kollegaer så

jeg er ikke så bekymret over det med de tusind

men vi kan konstatere at regeringen har øget skatterne med helt op til fem milliard kroner med vedtagelsen af finansloven man har fjernet incitamenter til at det netop skal kunne betale sig at arbejde

man forringer vilkårene for at komme i aktivering for de allersvageste ledige

man lad nu det være det er regeringens valg jeg er imod

eigil andersen om er ikke planens indhold fordi det forstår jeg at herre eigil andersen ikke kan svare på men derimod begrebet rådighed

ikke være så venlig over for mig og resten af folketinget at redegøre for hvad herre eigil andersen mener når han og andre siger at man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet

der er forbundet med den rådighedsforpligtelse hvis man af den ene eller den anden årsag ikke

aktuelle debat om afgifter at man jo skulle tro ud fra den offentlige debat og ud fra den borgerlige kritik at det danske erhvervsliv stod over for lukning på baggrund af de afgifter som bliver indført nu det er der jo på ingen måde tale om det er åbenlyst for enhver at sådan hænger tingene ikke sammen så vil jeg sige med hensyn til at

fjerne incitamenter til at gå i arbejde

som jeg var inde på i mit indlæg at der ikke er arbejdspladser nok der er ethundrede og nioghalvfjerdstusind mennesker i danmark i dag som gerne vil have et job

det er det som er problemet og det er det som vi

altså heller ikke få en definition på hvordan sf opfatter begrebet rådighed kan jeg konstatere for det var jo en lang gang sniksnak der er ikke nogen som helst konsekvenser forbundet med hvis man takker nej

jobtilbud jeg står her med dagens udgave af jydskevestkysten hvoraf det fremgår at man har lavet en rundspørge på ingeniørhøjskolen i københavn hvor over halvdelen af de unge mennesker svarer at de hellere

sige ja til et af de halvfjerds ledige job der findes inden for offshorebranchen i esbjerg uagtet at de faktisk er ved at uddanne sig til netop de nøglefunktioner

rådighed at man selvfølgelig skal sige ja til et jobtilbud uanset at det måtte være

jeg vil bare spørge herre eigil andersen om herre eigil andersen virkelig mener at det er godt for det danske samfund at de halvfjerds ledige ingeniørjob der er i offshorebranchen i esbjerg nu

af udenlandske ingeniører er det den vej frem vi skal gå

rådighedsbegreb som herre eigil andersen

for jeg svarede sådan set bare på tre af de elementer som fru ulla tørnæs nævnte i sit første indlæg med hensyn til

på om den arbejdsløse her og nu bliver anvist et job den den ultimative måde at afprøve rådighed på er at den arbejdsløse får tilbudt et konkret job og får at vide at det skal man tage imod

det er der ingen tvivl om efter reglerne og det gælder både for kontanthjælp og for dagpenge at det har man absolut pligt til at

gøre hvis man får det anvist fra det offentlige det gælder

en mand til at erkende virkeligheden når hans levebrød er afhængig af at han ikke erkender virkeligheden det er vel et

simpelt hen benægter

det er ikke rigtigt det vil han ikke erkende

ukvalificeret en offentlig debat i dette folketing

regeringsparti og benægter at høje minimumslønninger fører til ledighed

nitten to og tres

og det kom der de økonomiske vismænd ud af jeg tror ikke at

som vil give herre

og jeg bliver da meget usikker på om

skal sættes ud af kraft sådan at det skal være herre ole birk olesen der skal diktere mindstelønningerne i danmark det vil jeg advare meget kraftigt imod men

vil jeg sige at man da godt ligesom liberal alliance

lave et regnestykke som som siger at hvis mindstelønnen bliver sat ned til halvtreds kroner i timen

skabt nogle flere job men det bliver nogle job der bliver skabt på nogle betingelser som hverken jeg eller sf

det gælder også mennesker som ikke

være ved at vi sænker skatten på arbejde også

til at tage et arbejde også et arbejde som

under det som er minimumslønniveauet i dag og så kan vi jo appellere til arbejdsmarkedets parter om at man lukker

være arbejdspladser til andre jeg ved godt

fastlægger minimumslønnen

tage et arbejde og vi kan appellere til arbejdsmarkedets parter om at man viser lidt rummelighed

og derefter vel til fem og tyve og ti kroner i timen med henblik på at vi skal kunne konkurrere med asiatiske lønninger

jeg dybt uenig med liberal alliance i det må jeg så sige jeg mener at

det danske samfund skal klare sig ved

produktion men i høj grad også ved

kreativitet og job som indeholder en høj grad af viden og hvis der er noget som

er meget selvstændige og meget kreative og gode til at arbejde sammen og meget fleksible og det tror

hvor tusinde af arbejdsløse er til rådighed for arbejdsmarkedet men hvor arbejdsmarkedet ikke er til rådighed for dem

skal man stå til rådighed for arbejdsmarkedet hvis man nægter at tage et arbejde mister man retten til dagpenge alene det faktum gør at det altid kan betale sig at tage et arbejde

dagpengene dækker ikke det oprindelige mål på halvfems procent af den hidtidige løn en faglært smed får i dag ofte højst halvtreds procent af sin løn så ja også for dem kan det betale sig

sker det står de fleste arbejdsløse helt uden dækning der er ingen kontanthjælp når man har en formue på over titusind kroner eller ægtefællen har et arbejde så her kan det virkelig også betale sig at arbejde der har man jo ikke en krone

at det kræver en meget meget høj månedsløn hvis rådighedsbeløbet for et par skal øges disse uhyrligheder er heldigvis blevet tilbagevist allerede ved en månedsløn på fjortentusinde og ethundrede kroner kan det betale sig

også her er det helt ok og det er helt fint at man kan tage

det kan betale sig

nemlig at der er en erfaring i hvert fald fra mit arbejde i

andre og lige så vigtige grunde til at tage et arbejde nemlig

andre til last for at være uafhængig af a kassen og det offentlige system for ikke at skulle ydmyges for at have noget at stå

eller for at føle glæde ved at være med til at holde hjulene i gang det er der faktisk folk der går på arbejde for det er præcis de samme grunde som en lille erhvervsdrivende eller en landmand har har til at fortsætte selv om

økonomien ikke er gunstig og det troede jeg egentlig borgerlige politikere godt kunne sætte sig ind i

derfor vil forsøg på at øge indtægtsforskellen på arbejdsløse og folk i arbejde ikke bringe flere i arbejde uanset om man gør det ved at skære i dagpenge og kontanthjælp eller ved at hæve mindstelønnen eller ved at give skattelettelser og da slet ikke når der ikke er job at få det kan alligevel være en god idé at give skattelettelser til lavtlønnede

vil mindske uligheden og vi ved jo at

at overbevise regeringen om at det er det vi skal gøre jeg har aldrig forstået borgerlige politikere på arbejdsmarkedsområdet i de borgerliges øjne er guleroden i form af skattelettelser og erhvervstilskud for at få de rigeste til at yde noget mere

for at få arbejdsløse og fattige til at yde noget mere det var dog en mærkelig form for forskel på psykologi der anvendes på de to slags mennesker hensigten for de spørgende borgerlige politikeres spørgsmål er efter min overbevisning ikke at sikre mennesker et arbejde

alene om at sikre arbejdsgiverne et større arbejdskraftudbud der så billigt og så villigt som muligt tilbyder deres arbejdskraft men kort sagt det kan betale sig at arbejde hvis ellers der er arbejdspladser at finde arbejdskraftudbuddet det hedder også arbejdsløshedskøen er kæmpestort flere hundrede tusinde arbejdsløse tripper for at komme i gang med et arbejde eller en uddannelse og jeg foreslår derfor at vi går over til næste punkt på dagsordenen nemlig at sikre

er med til at skabe velstand i vores samfund

lader deres egen rigdom akkumulere

de har såmænd også tid til at spille golf

de folk der har knoklet sig til en rigdom ved for eksempel

arbejdere der har en god indtægt og en god formue så der skal man skelne men der findes nassere der findes folk der er så grådige

overbevise den tidligere vk regering om at de skal have endnu mere

det mindst produktive produktive jeg kender

akkumulere flere penge det er den mest skadelige aktivitet

har i vores samfund de skulle i stedet for være med til at skabe reelle værdier så ville vi have en sund udvikling derfor skal de også pålægges flere skatter når de tjener så mange penge som de gør

land vi har en stærk kultur

tillid til hinanden langt de fleste danskere er ærlige vi har ingen korruption det er alt sammen kvaliteter som er rodfæstet i den danske kultur det er kvaliteter som man ikke kan lovgive sig til herindefra og som giver danmark en styrkeposition styrkeposition som mange andre lande ikke har

danmark har alle muligheder for at være en velstående og succesrig nation siden starten af

vi opbygget en socialstat som er kulmineret med at der i dag er færre der yder end der nyder antallet af folk

er steget med over fire hundrede procent siden starten af nitten tresserne fra cirka tohundrede og tyvetusind i nitten tres til ottehundrede og

reallønnen steget med over tre hundrede procent

i to tusind og otte var tallet faldet til seks og fyrre procent det var vel at mærke efter at man havde indført kontanthjælpsloftet seks og fyrre procent svarede at de ikke stod til rådighed for arbejdsmarkedet det er halvdelen af de mest arbejdsduelige kontanthjælpsmodtagere det viser med al tydelighed at der er incitamentsproblemer

de danske overførselsindkomster de incitamentsproblemer forværrer regeringen nu når man fjerner kontanthjælpsloftet starthjælpen og to hundrede og fem og tyve timers reglen argumentationen er at disse reformer giver fattigdomsydelser i valgkampen deltog jeg i flere debatter hvor jeg hørte politikere fra venstrefløjen bruge al deres taletid på at snakke om fattigdom i danmark vel at mærke på et tidspunkt hvor danmark stod i en af de værste kriser i nyere tid

det vi burde snakke om var jobskabelse men man valgte at snakke om fattigdom det førte så

som er endt med at få mange danskeres øjne op for absurditeterne ved den socialdemokratiske socialstat

er der fireoghalvfjerdstusind danskere der får mindre end tusind kroner ud af at gå på arbejde

og syvogfirstusind danskere der får mindre end to tusind kroner ved at være i arbejde der er firehundredetusind danskere som får mindre end tre tusind kroner

danskere som får mindre end fem

at være arbejde det er da absurd og det er ikke rimeligt

ifølge agenda som udkom for nylig svarer syv og tredive ud af hundrede kontanthjælpsmodtagere at de vil have mere end tre tusind kroner ud af at komme i arbejde for at sige ja til et job to og tyve svarer at de vil have mere end fire tusind kroner ud af at tage et arbejde

det viser med al tydelighed at der er incitamentsproblemer det er beklageligt at regeringen ikke tager det her alvorligt men hvad er svaret så svaret er selvfølgelig at man genindfører kontanthjælpsloftet at man genindfører starthjælpen at man genindfører to hundrede og fem og tyve timers reglen at man laver reformer vi glæder os til at se de reformer jeg synes det er vigtigt og

det er nødvendigt at vi laver reformer af vores skattesystem det glæder vi os også til herunder at man sænker topskatten det er nødvendigt at vi får øget arbejdsudbuddet hvis danmark fortsat skal være en velstående nation

en rød regering i fire måneder

have øget arbejdsudbuddet markant man skulle langt tidligere være gået ind

lavet en reform af dagpengeperioden det ville også have øget arbejdsudbuddet og man skulle have sænket skatten

da det hele kørte derudad og der var en katastrofal mangel på arbejdskraft hvilket pressede lønningerne højt op og gjorde at danmarks konkurrenceevne blev dårlig

situation som vi står i i dag

flere ender på overførselsindkomster og at der er store problemer med de offentlige finanser

reformer men det var venstrefløjen bestemt heller ikke

lande som bruger allermest på uddannelse hvis man sammenligner os med finland

højde for forskellene i befolkningen så vi har

det er vigtigt at man har en veluddannet arbejdsstyrke det er human kapital og det er en forudsætning for at kunne skabe vækst men uddannelse

har brugt allermest på uddannelse så

er bestemt ikke svaret på alt det handler først og fremmest om at man skaber nogle rammevilkår

så derfor indfører jeg en social bistand til de fattigste så vi kan holde dem lidt i ro det er det som søren

en vis uro når man fjerner det sociale grundlag er ordføreren slet

det øger arbejdsudbuddet jeg ved godt

det er der andre i regeringen der gør og det er meget godt fyrretusind færre offentligt ansatte er det vi går til valg på

hvad er det konkret i vores politik det vi går til valg på der betyder at man afskaffer velfærdssamfundet

ordet arbejdsløshedskø som er almindelig dansk eller ordet arbejdskraftudbud for der er ikke noget udbud af arbejde i øjeblikket det er blændværk og usandheder når man bruger ordet arbejdsudbud vi skal jo et helt andet sted hen

tripper for at komme i gang derfor vil jeg spørge

som arbejdsløs at søge når der ingen job er og et andet spørgsmål er skal vi ikke også bare stille et lille krav til de store virksomheder der har historiske overskud i de her år jeg vil nævne grundfos danfoss mærsk og novo som i deres regnskab de sidste to år

lave lønninger og det betyder at

nogle mennesker som har en meget meget lav indkomst fordi

og så kan de forsørge deres familier

jo ikke sådan at det betyder at man går ned i løn

opmærksom på det betyder bare at lønudviklingen ikke er lige så stejl

ikke stiger lige så hurtigt og det er faktisk ganske fornuftigt fordi det betyder at arbejdspladser bliver i danmark

hundrede og tyve arbejdspladser til tyskland

nogle mennesker oppe i helsingør tror

de har nu ikke noget arbejde det havde dog været bedre at man

rasmussen og herre lars løkke rasmussen jeg må sige at jeg på mange punkter

prøver vi så at lave lidt om på man jeg er med på at liberal alliances synspunkt er at de sociale ydelser er for høje jeg er klar over at det at sekstentusind er blevet berørt af afskaffelsen af fattigdomsydelserne vil liberal alliance

hvilke af deres ydelser mener man skal sættes ned fra liberal alliances side er det forsørgere med to børn der skal have færre penge er det enlige på kontanthjælp der skal

per måned før skat der skal vel betales et par tusind i skat og så er der måske otte tusind kroner tilbage at leve for til husleje mad transport tøj og så videre det er meget få penge men hvilke af de her ydelser er det liberal alliance foreslår skal sættes ned

og at man tør se det som er realiteterne i øjnene

hvor over fem og tyve procent af befolkningen står udenfor

benægter måske også at det

fattigdom som ordføreren snakker

sociale problemer som ikke bliver løst af at man får fem hundrede kroner mere i kontanthjælp det løser ingenting det er det samfund som man også har skabt og det er bagsiden af det samfund og det tør venstrefløjen aldrig nogen sinde snakke om det ville også være en frygtelig selverkendelse at skulle

at alt hvad man har gjort her ikke har været godt og

vi er enige om at det giver store problemer men så vil jeg gerne spørge i forbindelse med ordførerens svar på det her er det sådan at liberal alliance

der bør være nogen tabuer det er det jeg siger når vi snakker om hvordan vi skaber et samfund hvor så mange som muligt er i beskæftigelse hvor så mange som muligt forsørger sig selv og deres familier der er da ikke noget som jeg ikke mener man ikke bør snakke om men det som

ikke liberal alliances politik

og heldigvis har rigtig mange danskere også fået øjnene op for hvor absurd det er at så mange mennesker i det her land ikke får noget ud af at gå

arbejde det var egentlig dem som var venstrefløjens kernevælgere de stemmer så heller ikke på venstrefløjen mere otte og tres procent af arbejderne stemmer på borgerlige partier

gjort igennem mange år derfor stemmer de på os eller

end højere skatter

har presset presset mennesker ud i

øget arbejdskraftudbud det er nemlig den

det sidste år

giver et lønpres

bliver lavere lønninger det betyder at lønudviklingen bliver flad så den ikke stiger

i danmark og over tid hvis lønudviklingen ikke er så stejl kommer der arbejdspladser til danmark og flere mennesker bliver selvforsørgende og kan klare sig selv det synes jeg også

er det man siger fra liberal alliances side

er det det

folk der ikke tjener så meget skal have lavere løn det er det jeg hører

eksempel metalarbejdere som jo selv har været ude og sige at de synes det er en rigtig god idé at gøre noget ved topskatten det gør jo at hvis man kun betaler fyrre procent af den sidst tjente krone i stedet for seks og halvtreds

man måske mindre tilbøjelig til at gå ned og bede om en højere løn når man skal til lønforhandlinger næste gang og dermed er sandsynligheden for at

at beskæftigelsesministeren har sat

for at tage hånd om nogle af de her ting det kan jo være interessant så også at se i forløbet hvor langt liberal alliance

ændre på de forhold som der er

det som det måske kunne være sjovt at dyrke lidt er

olsen også siger for at man kan have en veluddannet arbejdskraft

job der nu skal være og så videre

tidligere borgerlige regering mener

rigtig mange penge på uddannelse jeg tror ikke vi bruger alle pengene rigtigt man kan konstatere for eksempel at de københavnske folkeskoler

faglige niveau og derfor er der en masse københavnske forældre der vælger at sætte deres børn i privatskole jeg kan konstatere er en masse problemer i vores uddannelsessystem

en situation hvor ottehundrede og syvoghalvtredstusindtrehundrede i den arbejdsdygtige alder står uden for arbejdsmarkedet

det der er allerallervigtigst er at der er nogle rammevilkår i et land der gør at mennesker får noget ud af at arbejde får noget ud af at investere

fremtidens forbrug og investeringer det er det der skaber vækst at virksomhederne vil være i det her land og at de vil ansætte nogen det er det

det er fair nok

der forsvinder ud af danmark i øjeblikket

ufaglærte job og vi også kan se

virker det så ikke fuldstændig tåbeligt

uddanne dem der er ufaglærte de kommer så til at stå i den her kø af de syvhundredetusind

er det ikke tåbeligt at den tidligere regering ikke har villet gøre noget ved

og det er her hvor vi er udfordret vi er udfordret på at vi har nogle rammevilkår vi har en dårlig konkurrenceevne

så arbejdspladserne ønsker at blive her så siemens ikke

ikke flytter deres arbejdspladser ud det er helt fuldstændig fundamentalt for at at der er nogle job

mange gange at der er mange mennesker

da der var fuld beskæftigelse

ude i de mange kommuner under en procent arbejdsløshed vil herre joachim b olsen ikke sige at de fleste mennesker i dette land vil arbejde hvis arbejdspladserne er der

dovne det har jeg aldrig nogen sinde sagt og det vil også være noget sludder selvfølgelig vil

ikke selv har fundet på når seks og fyrre procent

kontanthjælpsmodtagere

til rådighed for arbejdsmarkedet så viser det at der er nogle incitamentsproblemer når agenda

over halvdelen siger at de skal have mere end tre tusind kroner ud af at tage et arbejde så viser det at der er nogle problemer det gør det og det er ikke nødvendigvis fordi folk er dovne det er fordi mennesker sådan er de fleste responderer på incitamenter hvis der er dårlige incitamenter til

sådan er vi mennesker vi reagerer

det vigtigt at vi herindefra i videst muligt omfang indretter samfundet så det kan betale sig

var under en procent arbejdsløshed i nogle kommuner

at de fleste mennesker vil arbejde men så vil jeg

den sidste gruppe mennesker

kontanthjælp som ikke var med ude da det gik stærkest hvor

fuld beskæftigelse er det ikke rigtigt at det

de her mennesker mange gange er det jo fordi de ikke står

de mangler uddannelse og her har man svigtet fra den tidligere regering igennem ti år vil

liberal alliance være med til at rette op på det ligesom vi gerne vil

de her gratisaviser

at komme og de skulle deles ud og så videre det kunne man ikke få folk til fordi det gad folk ikke dengang dengang måtte man også

så det er ikke alle der ønsker at tage et hvilket som helst stykke arbejde

i dag eller i går at der var en

i jyllands posten der sagde noget om at der er otte tusind stillinger i danmark som danskere ikke vil tage som man

mennesker som ikke vil tage alt arbejde det er det bare

at vores velfærdssamfund er indrettet så det kan betale sig at gå på arbejde

for gevinsten ved at tage arbejde og undlade at være på passiv forsørgelse er blevet forværret siden den dag regeringen trådte til og der er ikke noget som tyder på at det vil ændre sig foreløbig alle hårdtarbejdende danskere som hver dag knokler må føle sig noget snydt mange af de vælgere der stemte på regeringen som

og tager på arbejde bidrager til samfundet mens regeringen med deres afskaffelse af kontanthjælpsloftet og starthjælpen nu har gjort det mere fordelagtigt at undlade at bidrage

eller den medarbejder på gartneri der står op klokken fem om morgenen betaler skat og bidrager til vores fællesskab

og gartnerimedarbejderen knokle og så selv være på passiv forsørgelse kort før jul blev regeringens lovforslag om at afskaffe kontanthjælpsloft

mere end niogtyvetusinde og sekshundrede kroner per måned

hvis man ikke har uddannelse med i bagagen

og som nu ikke kan se en fordel eller en gevinst i at komme i job men et andet perspektiv er eksempelvis når jeg nu begynder at høre fra virksomheder som fortæller hvordan de oplever at medarbejdere

op fordi de taber penge på at gå på arbejde så er det jo ganske ganske grotesk som konservativ mener der skal være en klar økonomisk gevinst ved at gå på arbejde der skal være en økonomisk gevinst for at bidrage til vores samfund og den gevinst er væk

i hotel og restaurationsbranchen er besat af udlændinge danskerne vil tilsyneladende ikke tage de job selv om der er omkring femogtredivetusind jobklare kontanthjælpsmodtagere faktisk har den her brancheforening forgæves søgt medarbejdere til mere end otte tusind faglærte og ufaglærte job vi ved også at dansk gartneri brancheforeningen for gartnerifaget har stået i samme situation og fortalt om hvor svært er at skaffe dansk

vi har

nogle henholdende svar kontanthjælpsreform skattereform

hvad de rent faktisk indeholder eller hvornår de skal implementeres det betyder jo at spørgsmålet sådan set stadig væk står ubesvaret fordi ingen måske endnu lader til at kende svaret men tilbage står et velfærdssamfund hvor det altså for nogle bedre kan betale sig at blive hjemme på sofaen frem for at komme i arbejde og det er altså grotesk med den krise landet og faktisk hele verden befinder sig

inden for hotel og restauration havde sagt

på tingene i debat med herre finn sørensen omkring netop den her sag en debat hvor herre finn sørensen valgte at kalde et helt erhverv nemlig hele restaurationsbranchen for nogle kriminelle det synes jeg alt andet lige

på den her talerstol sagde at de rige som

bare at vi har et meget meget forskelligt syn på

hvor mange mennesker inden for hotel og

ti femten eller tyve timer om ugen

men som udgangspunkt synes synes jeg bare at man skal passe på med

nogle tal som er forkerte

at spørge igen hvor mange inden for hotel og

brancheforeningen har forgæves søgt medarbejdere til mere end otte tusind faglærte og ufaglærte job

om virksomheder hvor man har oplevet at medarbejdere siger arbejdet op fordi

her med kontanthjælpen har jo eksisteret i

er indført her per første januar

problem som den nuværende regering kan få skylden for det må jo være hele systemet der så er indrettet forkert med det in mente

hvad er så ordførerens holdning til

men det kan jo være at det kommer til at vise sig

virksomheder som rent faktisk beretter om medarbejdere der kommer og fortæller

vil sige deres job op fordi de har en ægtefælle som er på kontanthjælp

får de rent faktisk mere ud af det end ved at blive på deres arbejdsplads det betyder så at de rent faktisk taber penge på

på tallene som kommer de næste måneder og jeg håber at det er meget få mennesker som laver den kalkule

selv brancheforeningen siger at det er et stort problem fordi det giver et dårligt ry

jeg kunne godt tænke mig at vi

diskuterede på et ordentligt og sandfærdigt grundlag når nu det viser sig at man kun skal tjene fjortentusinde og ethundrede kroner

en gevinst ud af at gå på arbejde hvorfor kan vi så ikke tage

at køre videre med de fejlagtige tal derfor vil jeg spørge hvornår får vi en situation hvor vi

procent af de folk der findes i den arbejdsdygtige alder

en hel branche er kriminelle

at det skal kunne betale sig at arbejde for

herre finn sørensen også at det var et meget lille problem

mennesker går på arbejde hver eneste dag på skæve tidspunkter af døgnet

provokeret fordi vedkommende

lykkes det ikke at finde den rigtige arbejdskraft arbejdsgiverne siger

at tjekke sine kilder og ikke kun læse en avisartikel hvad angår de seks og halvfems

procent måske ikke kan

ingenting om men det kan ikke økonomisk betale sig

bliver lige så provokeret som mig skal vi lade være med at lave bureaukrati ja selvfølgelig

bureaukrati vi har jo lige haft første

netop skulle forenkle den administrative praksis i jobcentrene og hele beskæftigelsesindsatsen men når det handler om

at der er for mange som er arbejdsmarkedsparate og som er kontanthjælpsmodtagere og som så alligevel ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet

derfor jeg tænker at det kan være at herre christian juhl

inde på restaurationsbranchen og så vil jeg gerne nævne gartnerierne som selv var inde på

hørt historien før men da jeg har siddet på fyn og dybt begravet i de her problemstillinger og ikke kan nikke genkendende til dem

den historie jeg kommer med om at jeg ikke kender til det

jeg har lidt på fornemmelsen at det er en skrøne og at det er noget

at få en anden billig arbejdskraft men jeg har det også sådan at hvis det er et problem

det var jo netop fynske gartnere som kom på banen og sagde vi efterspørger dansk arbejdskraft vi kan ikke få dansk arbejdskraft

herre jan johansen taler

det blev nævnt i radioen i går det er der hvor der er flest arbejdsløse og

mister flest job og har mistet flest job hvad vil konservative gøre ved det her

hjælpe noget at vi bare gør det at vi tror på at fordi vi tager

vi jo med forskellige vækstplaner og vi kom med forskellige oplæg til hvordan man skabe flere arbejdspladser det der er mit fokus lige nu og nu er vi jo begge to fra fyn

regeringen gennemfører de planer man har eksempelvis på energiområdet

i en situation hvor vi kan risikere at få dobbelt så mange ledige som vi fik dengang med lindø så derfor er min fornemste opgave det næste stykke tid at sørge for at regeringen ikke kommer til at sende dobbelt så mange ledige

svare til fem tusind personer

gode og helt nødvendige debat om

jeg vil også gerne besvare nogle direkte spørgsmål og nu får vi se om ordførerne stadig væk er

en god og konstruktiv debat

jeg synes også diskussionen i dag har afsløret at det er er et

mere kompliceret område end som så og at der nogle gange er langt fra principperne til

mig sige to ting nemlig

skal i arbejde og at det samtidig skal kunne betale sig at arbejde for vedkommende så skal

oppebære en månedsindtægt på omkring tredivetusind kr endda godt tredivetusind

en række samråd og her i salen at jeg synes det er en lidt misforstået tilgang

satse på at den ene af to i et kontanthjælpspar kommer i arbejde hvis der ellers er tale om arbejdsmarkedsparate synes jeg jo målet skal være for os alle sammen

syttentusind kroner om måneden hvad jeg vil tro er muligt at opnå for de fleste

der må være eksempelvis en mangel på

ægtepar der er modtagere

det er endnu vigtigere at betone vigtigheden af at

for jeg har sammen med den øvrige regering et mål om at hæve beskæftigelsesgraden og erhvervsfrekvensen også hos vores minoritetskvinder

ligegyldigt om man som venstre er meget optaget af princippet om at det skal kunne betale sig at arbejde

at det her er et komplekst område og at det for langt hovedparten af vores borgere der modtager offentlige overførselsindkomster kan betale sig at arbejde man kan diskutere om den økonomiske difference er stor nok men for langt langt hovedparten kan det betale sig at arbejde og den gruppe

er der jo tale om ægtepar og ofte ægtepar med

forsørge børn også i en periode hvor

er modtagere af kontanthjælp det synes jeg er er vigtigt

ja det skal kunne betale sig at arbejde det ønsker vi at fremme med en skattereform som jeg synes både den socialdemokratiske ordfører den radikale ordfører og sfs ordfører har været inde på og en reform af kontanthjælpen men samtidig er det altså vigtigt at vi

løse problemerne i de ti år hvor vk sad med regeringsmagten

erklæret mig enig i en række udsagn ikke dem alle sammen men nogle af dem nemlig at det er rigtig vigtigt med en håndholdt indsats for nogle af vores mere sårbare kontanthjælpsmodtagere der er ofte tale om sammensatte sociale problemer der skal løses forskellige steder fra jeg er i øvrigt meget glad for at både liberal alliances ordfører og dansk folkepartis ordfører roser regeringen for at have fremsat ønsket om reformer jeg hørte også en tilkendegivelse fra begge partier om at man ønsker at indgå i de forhandlinger konstruktivt hvad jeg i øvrigt også håber gør sig gældende både for det konservative folkeparti og for partiet venstre for

restaurationsbranchen

princippet om ret og pligt er vigtigt og det betyder selvfølgelig

stå til rådighed for det danske arbejdsmarked det gør langt hovedparten jeg

tilkendegive at jeg tror der er nogle udfordringer omkring rådighed og det tror jeg der er blandt andet i vores kontanthjælpssystem det synes jeg

for vi kan ikke opretholde et socialt sikkerhedsnet a la det vi gerne vil

oplever at mange af de arbejdspladser der knytter sig til erhvervet varetages af borgere med udenlandsk baggrund så er det i hvert fald noget jeg tænker over

rigtig positivt nemlig at der er en gruppe udlændinge

ad den vej opnår tilknytning til det danske arbejdsmarked det er jo positivt

set heller ikke noget imod men jeg synes selvfølgelig det er bekymrende hvis der er reelle job derude som ikke kan besættes med almindelig

der nogle steder etableres arbejdspladser uden

når man skal være aktiv jobsøgende

arbejdsløs kræver det selvfølgelig at

der er til rådighed og som er for få skal være ordentlige løn og arbejdsforhold men jeg kan ikke tilslutte mig hvad jeg synes der var antydning af at hele vores hotel og restaurationsbranche ikke har ordentlige arbejds og lønforhold det er ikke et billede

jeg kan genkende men også dér kan der være

minder hele folketinget om at det ikke er nogen fest at være på kontanthjælp og at det i den her diskussion er vigtigt

for nylig afgivet en større rapport om

på tværs af landene vurderer er mest lighedsskabende nu er ikke fordi alle nødvendigvis deler det mål

genererer lighed jeg tror det er sådan at

muligheder vil åbne sig og der er uddannelse bare fuldstændig afgørende det er sagt så mange gange før at det vi skal konkurrere på i danmark

vores viden og vores evne til at tænke kreativt og innovativt og jeg tror det er mest realiserbart på et arbejdsmarked hvor både vores faglærte borgere og borgere med kortere eller videregående uddannelser har uddannelser af højt niveau afslutningsvis vil jeg gerne sige at den gruppe der har højest ledighed lige nu er gruppen af fem og tyve til ni og tyve årige unge danskere rigtig mange af dem er ufaglærte og med en meget meget ringe eller manglende uddannelsesbaggrund det synes jeg er et kæmpemæssigt problem og jeg er ikke selv i tvivl om at hvis vi vil sørge for at de mennesker opnår en varig tilknytning til

og kommer væk fra arbejdsløshedskøen så er det bedste kort vi kan give dem en uddannelse hvorfor sådan noget som voksenlærlingeordningen er noget vi skal blive

er vi kommer til at kunne forvente at se

synes er den allervigtigste nemlig det der angår de unge på kontanthjælp

er det vi kalder arbejdsmarkedsparate i fremtiden skal underlægges både ret og pligt til uddannelse det skal de først og fremmest af hensyn til dem selv jeg tror at det er den sikreste

klogeste og bedste vej ud af at være kontanthjælpsmodtager

at man får en uddannelse når man er ung men vi skal selvfølgelig også gøre det her af hensyn

samfundsøkonomien for det er både menneskeligt

og forkert at vi har så mange tusinde unge i vores kontanthjælpssystem så

at diskutere rådighed og vi kommer til at skulle diskutere en mere omsorgsfuld indsats over for de mest sårbare kontanthjælpsmodtagere

skal kunne betale sig at arbejde

altså i det tidsrum mellem reformernes implementering

gøre noget i den mellemliggende periode sådan

ikke minde ordføreren om at i samtlige af de ti år hvor vi havde en vk regering i danmark

en lille gruppe af kontanthjælpsmodtagere for hovedparten kan det betale sig

sådan skal det blive ved med at være vi skal nu i de reformer der er anmeldt fra

hvad skal vi lave i den mellemliggende periode der skal vi forhåbentlig forhandle gode reformer blandt andet sammen

vi kommer med forslag til hvordan de kan se ud og så vil der pågå en reel politisk forhandling jeg håber jo på at det er noget vi kan samarbejde om og så skal vi have reformerne implementeret og forankret og

målsætningen om at det skal kunne betale sig at arbejde

men vi er så åbenbart uenige om hvordan vi når denne målsætning og det er jo det som vi gerne har villet drøfte i dag

jeg har kunnet konstatere at man i regeringen

er stolte af at man har øget skattetrykket i det danske samfund med fem milliard kr man har fjernet kontanthjælpsloftet og dermed incitamentet

at det skal kunne betale sig at arbejde og man lægger også op til at forringe

når de to reformer er gennemført så vil kunne betale sig

ikke er igangsat jeg kan garantere

at understøtte princippet om at det skal kunne betale sig at arbejde målet med reformerne er hvad angår

ydermere at der er flere unge der skal i uddannelse at der er færre der skal være på en passiv overførselsindkomst

og at vi skal blive bedre til at yde en omsorgsfuld indsats

er noget

vidt så godt selvfølgelig kan man ikke garantere for noget som

ikke er vedtaget og end ikke er kendt for os der

mai henriksen spurgte ind til nemlig begrebet rådighed jeg har tidligere i debatten i dag efterlyst en definition hos sfs ordfører uden dog at blive særlig meget klogere

jeg så ministeren der jo sidder og er ved at forberede sin kontanthjælpsreform

i offentligheden har været meget fremme

nødt til at se på rådighedsbegrebet hvad er det så ministeren lægger op til der skal ændres

nøglen til det at sikre at folk rent faktisk

og hvordan effektuerer vi rådighedsbegrebet hvad er det for en konsekvens ministeren vil spænde

jeg går ud fra at det er noget af det som

dagsorden i forbindelse med forberedelserne af den kontanthjælpsreform som

de unge der er arbejdsmarkedsparate skal mødes af et meget kontant krav om ret og pligt til uddannelse

det må være den naturlige konsekvens

og har en psykisk lidelse kombineret med sociale problemer måske et misbrugsproblem så skal mødes af andre krav end den unge der er i fuld vigør

hvor man arbejdsprøver folk direkte ude på en arbejdsplads så kan jeg

at branchen ikke skal hænges ud er jeg enig i den branche findes der en meget speciel kultur og i den branche findes der restaurationsejere

kolleger derfor

er branchen sammen med fagforeningen

det samme som at sige at en hel branche er rådden det handler om at den branche har nogle problemer den er hamrende populær blandt unge mennesker ja mange unge mennesker

det jeg vil bare sige det for at nuancere billedet

om ordet og afstemning om de fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt først finde sted